anders stjernholms hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører

bibliotek overføres fra kulturministeren til ministeren for offentlig innovation meddelelsen vil fremgå af

følgende anmeldelser

skipper christina egelund carolina magdalene maier sofie carsten nielsen karsten hønge og mette abildgaard beslutningsforslag nummer

mattias tesfaye og jens henrik thulesen dahl

orlov fra den femte marts to tusind og atten medens rasmus horn langhoff har søgt orlov fra den tolvte marts to tusind og atten begge jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fjerde hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer det er vedtaget

valgs prøvelse har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for enhedslisten i københavns storkreds rosa lund godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den femte marts to tusind og atten i anledning af johanne schmidt nielsens

kasper roug godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den tolvte marts to tusind og atten i anledning af rasmus horn langhoffs orlov er der nogen der ønsker ordet

og vi går til afstemning om

forslag til vedtagelse der foreligger

der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v en og fyrre af peter kofod poulsen trine bramsen preben bang henriksen

er der nogen der ønsker at udtale sig

oversendt til statsministeren

ikke stillet nogen ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig da der ikke er det

og der kan stemmes

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

heller ikke her stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så vi

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse og

er der nogen der ønsker at udtale sig

er forhandlingen afsluttet

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget jeg opfatter ikke denne mumlen som en indsigelse det er vedtaget

jeg vil gerne anbefale at de samtaler der foregår bilateralt i salen i øjeblikket foregår uden for salen

forhandlingerne er åbnet og den første der får ordet er fru karin gaardsted

tak for det og tak til ministeren for at fremsætte dette lovforslag lovforslaget er en implementering af det såkaldte

for domænetjenester i hele eu vi er tilfredse med de tiltag der fremlægges i lovforslaget der er ingen tvivl om at cyberangreb og nedbrud i it systemer udgør en alvorlig trussel mod det danske samfund det er derfor vigtigt at vi hele tiden arbejder for at sikre et højt informationssikkerhedsniveau i vigtige samfundssektorer såsom vand el gas

set i lyset af de trusler der findes på internettet danskerne

i et historisk stort omfang

er blevet en vigtig del af vores samfundsmæssige infrastruktur vi skal derfor hele tiden tilpasse de krav der bør stilles til udbyderne og operatørerne af vores digitale infrastrukturer og det er derfor en nødvendighed at udbyderne og operatørerne opsætter passende sikkerhedsforanstaltninger der afspejler det aktuelle trusselsbillede som det også fremgår af lovforslaget lovforslaget lægger op til at ministeren efterfølgende fastsætter væsentlige dele af implementeringen i bekendtgørelser

flere høringssvar som har påpeget at det faktisk gør det endelige lovforslag noget svært at gennemskue socialdemokratiet ønsker derfor at

bliver fastsat nogle helt klare rammer for implementeringen som flere høringssvar har påpeget

er omfattet af lovforslaget og jeg er derfor glad for at ministeren i det kommenterede høringsnotat har valgt at præcisere hvilke hændelser der er omfattet af

med så få byrder som muligt for de organisationer og virksomheder som er omfattet af loven

høringssvarene giver mig indtryk af at ministeren ikke har inkluderet forsvarsministeriet i processen frem mod lovforslagets fremsættelse men jeg bemærker at ministeren på baggrund af

har lyttet til center for cybersikkerhed og præciseret at center for cybersikkerhed i koordination med sektormyndigheden kan orientere offentligheden om hændelser i net og informationssikkerheden jeg mener at det er vigtigt at der fortsat holdes fokus på en tidsplan hvor organisationerne og virksomhederne har mulighed for at tilpasse sig og implementere

de nye krav socialdemokratiet

tak for talen og også tak for at der er en opmærksomhed på nogle af de elementer

grundlæggende kritik som for eksempel er rejst

center for cybersikkerhed under fe og af den betydning

at det bliver en ikkecivil myndighed med de undtagelser der er der skal varetage den her opgave og

kan leve med at det er sådan det ender

vi vi har bemærket den

det fordi vi skal passe på med at vi ikke får oprettet flere forskellige institutioner der på en eller anden måde kommer til at skulle arbejde med de samme ting man kunne måske godt ønske sig at det var noget der lå uden for

som vi alle sammen bør vende os mod med nogle af de ting som jo er afgørende for at vores samfund kan fungere vi står jo ikke og snakker om små virksomheder

vi taler jo om de store infrastrukturvirksomheder som er afgørende for at vores samfund

at der er en politisk kontrol

placeres under forsvarets efterretningstjeneste

men men vi har jo netop valgt i danmark at center for cybersikkerhed skal være det sted hvor vi ligesom samler de allervigtigste ting og

det center som skal have overblikket

derfor tror jeg simpelt

er der jo er en persondataforordning som nu kommer til at køre fra midt i maj som er langt skrappere end vi nogen sinde har set så jeg tror at vi skal sikre os at der ikke bliver for meget overlap men også acceptere at center for cybersikkerhed er det sted som vi har valgt i danmark skal have overblik over de allervigtigste funktioner

herre pelle dragsteds spørgsmål for det er

og sikrer en ramme for

vores alle sammens data skal beskyttes men det undtages jo netop

bemærkning om at databeskyttelsen skulle skulle gælde i det her tilfælde

selvfølgelig have til at fungere samtidig med at vi også laver den beskyttelse der ligger

lovforslag som vi taler om nu

at de virksomheder der arbejder med nogle af de allervigtigste funktioner i vores samfund

sikre nok i deres hverdag og at de ikke er angribelige

så jeg er ikke i tvivl om at de to ting godt

er enige om at det er godt at vi får

der faktisk er meget stram og rigtig meget fokus på

har center for cybersikkerhed der er undtaget det

vi kan tage op i udvalgsbehandlingen hvis jeg skal forstå det

at socialdemokratiet mener at det er godt at

ske samtidig også med implementeringen af

under under udvalgsbehandlingen selv om ministeren har imødekommet nogle af de ting som som er kommet ind fra høringssvarene

er det selvfølgelig vores opgave at sikre

ministeren også har det hele med så lad os tage det under

nu har vi jo talt om om nis direktivet inden for en række forskellige områder og det er jo de samme problematikker der kommer op igen og igen

at center for cybersikkerhed jo ikke er under den databeskyttelsesforordning

egentlig at udskille center for cybersikkerhed fra

er det noget som socialdemokratiet ville synes var en god løsning på det her

det ikke nytter noget at have for mange steder men hvis det nu ikke ligger under

er det jo netop omfattet af den databeskyttelse

det er en mulighed så det tager jeg gerne derfra

tak for det der er ikke flere korte bemærkninger og derfor byder jeg velkommen til herre hans kristian skibby fra dansk folkeparti

vil gerne på vegne af dansk folkeparti kvittere for at vi nu får lejlighed til at lovbehandle

ordfører var inde på et forslag til en ny lov om net og informationssikkerhed for

og digitale tjenester vi er i dansk

regeringens intentioner om at sikre et højere niveau og et generelt meget højt niveau for både net og informationssikkerhed

de dele af den digitale infrastruktur

digitale tjenester som det her lovforslag

hvis man kigger på status kan man jo se

i stigende grad er udfordret af at der er folk som

går ind og prøver på at lave forskellige typer af cyberangreb og fremprovokere nedbrud på it systemer og så videre

for det betyder jo også at vi får dem afprøvet i praksis og hele tiden har fokus på at gøre it

sikkerheden bedre dermed også til gavn for vores alle sammens datasikkerhed både i virksomheder og private ikke mindst i danmark konkret

man kalder nis direktivet det er i eu direktiv

indføres til operatører af væsentlige tjenester det er med hensyn til domænenavnsregistrering og så er

så er der også en række krav der stilles til udbydere af digitale tjenester de

fornuftigt og der ligger en række initiativer som

dansk folkeparti og vi har jo den grundlæggende præmis at når vi skal støtte

lovtekster som kommer på baggrund af eu direktiver så vurderer vi dem ud fra om de er til gavn og glæde for danske interesser

til gavn for danske forbrugere borgere og virksomheder og det synes vi bestemt at det her direktiv

så kan man altid diskutere om der er nogle ting

er blevet stillet spørgsmål om fra forskellige politiske partier

undersøgt blandt andet i forhold til den her grundlæggende datasikkerhed og sikkerheden for at den også fungerer forsvarligt det vil vi meget gerne være med til at få få undersøgt i forbindelse med lovarbejdet

ja og det vedrører det samme som jeg var inde på før altså det at de oplysninger der i her tilfælde skal indberettes om hændelser og andre ting tilgår et center som er placeret under forsvarets efterretningstjeneste som er undtaget

en række regler om databeskyttelse men jo i høj grad også fra politisk kontrol

også lande som ikke er demokratier også lande som

synes man skal dele den type oplysninger om borgere og virksomheder

trygge ved det forhold

private virksomheder og borgere skal indberette oplysninger til

er undtaget fra en række af de regler der har til

hundrede procent tillid til forsvarets efterretningstjeneste og at vi også har

tillid til at center for cybersikkerhed

kan håndtere de opgaver som de vil få i forbindelse med tilblivelsen og gennemførelsen af det lovforslag som ligger her

jamen det synes jeg er modigt det der med at have hundrede procent tillid til

myndigheder som man giver nogle meget vidtgående beføjelser til indsigt

der er noget historisk belæg for at have den form for tillid altså hvis vi ser på efterretningstjenesternes historie er det en lang historie om at man har brudt med de regler og rammer der var blevet sat

har en efterretningstjeneste men den skal være under politisk

ikke bare hundrede procent tillid det var måske mere en

jo men altså jeg svarede på det som spørgeren spurgte om pænt og høfligt som jeg synes vi altid plejer at

det har jeg jeg synes da det ville have været mere underligt

tillid til forsvaret jeg jeg ved ikke hvad procentsatsen så er hos enhedslisten er den under 80

procent tillid til både center for cybersikkerhed og deres opgave og

praksisvaretagelse og selvfølgelig også til forsvarets efterretningstjeneste

tak til herre hans kristian skibby der er ikke

vil gerne byde velkommen til herre torsten schack pedersen fra venstre

lovforslaget implementerer direktivet om net og informationssikkerhed på erhvervsministerens område formålet med lovforslaget er

implementere elementer fra direktivet som vedrører informationssikkerhed for domænenavnsystemer og digitale

også blive implementeret på det finansielle område hvor vi dog i forvejen har næsten tilsvarende

tager højde for at it brister og cyberangreb udgør en sikkerhedsmæssig trussel for samfundet derfor indfører direktivet nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger for centrale digitale systemer

fremgår af den for nylig fremlagte strategi for danmarks digitale vækst helt konkret i

er det krav til operatører af væsentlige tjenester inden for digital infrastruktur og udbydere af digitale tjenester som skal træffe passende sikkerhedsforanstaltninger på baggrund af en vurdering af de risici som virksomhederne konkret står

skal underrette myndighederne om eventuelle hændelser der har forstyrrende virkning på levering af de pågældende tjenester det er selvfølgelig opgaver som har stor betydning i et så digitaliseret samfund som

er det vigtigt at komme efter dem så effektivt som muligt og også højne beskyttelsesgraden og for at gøre det

kan man altså indberette de her it hændelser på en fælles indgang der oprettes på

som jo grundlæggende er virksomhedernes hovedindgang til det offentlige når det gælder digitale oplysninger de krav der stilles til operatører

større penge og realkreditinstitutter jeg tror at det er tres til halvfjerds aktører man regner med der bliver ramt så sidder man nu og er administrator på

så ved at implementere direktivet

det vil gøre institutioner som besidder personlige og sikkerhedsmæssigt udsatte informationer mere robuste over for cyberkriminalitet og andre it læk

vi ser desværre der kommer flere og flere angreb når det gælder it systemer og cyberkriminalitet

selvfølgelig vigtigt at vi ruster os bedst muligt

så vi går over til enhedslistens ordfører herre pelle dragsted

mange tak jamen som det allerede er blevet nævnt af andre ordførere

implementering af et eu direktiv som skal implementeres på en række områder og der

en række forslag til behandling i salen og der kommer vist også nogle flere på forskellige områder for at implementere det her direktiv som jo altså handler om en større grad af informationssikkerhed både i forhold til kan man sige generel datasammenbrud men selvfølgelig også med fokus på decideret fjendtlige angreb på

en verden som er digitaliseret

noget som et sammenbrud af vores betalingstjenester bare en formiddag

brød sammen det ville

tilliden til vores betalingsevner og alt muligt andet

får stillet nogle krav til de centrale aktører virksomheder myndigheder og andre om at indberette for eksempel hændelser

har ét samlet sted hvor de her oplysninger kommer ind

og udveksle med andre lande

og forebygge nye angreb og så videre og så videre det kan man jo kun hvis de oplysninger som jo

om angreb på private virksomheder rent faktisk kommer

for øre så det er

at vi får den slags

og mulighed for at handle nationalt og også at samarbejde internationalt på det her område det det er jo

når vi så laver den her slags lovgivning

nye regler som handler om at vi skal samle information der også kan indebære

skal det ske under ordentlige forhold hvor borgere

er sikre på at der er

forretningshemmeligheder vi kan snakke alle mulige former for oplysninger som nu skal tilgå myndighederne jeg synes det er godt

og myndighed går ind og tilegner os borgernes

gennemsigtighed og politisk kontrol med de myndigheder som foretager det her det burde faktisk være et synspunkt som vi

enige om på tværs af folketinget det er ikke noget venstreorienteret synspunkt alene det burde være et synspunkt vi er enige om

lægges op til her er at den her type af oplysninger skal indberettes til det der hedder center for cybersikkerhed

center for cybersikkerhed under forsvarets efterretningstjeneste så i stedet for at have en civil myndighed

politisk kontrol og tilsyn åbenhed

det under forsvarets efterretningstjeneste som

undtaget regler for databeskyttelse på en række områder

om en efterretningstjeneste som også samarbejder med udenlandske tjenester altså man risikerer at der

udvekslet oplysninger om virksomheder og borgere med andre landes tjenester også lande som er langt fra de demokratiske standarder som vi har i danmark er tiden allerede gået nå jeg ville gerne

institut for menneskerettigheder og andre som netop peger på det her problem og

ser frem til udvalgsarbejdet og vi har ikke lagt os fast på hvordan vi endeligt stemmer endnu men vi hejser bare et bekymret flag

tak til herre pelle dragsted

en kort bemærkning og den er fra

derfor kan være nødvendigt at man udveksler oplysninger med andre lande

ja ja og jeg har heller ikke den holdning

den anden efterretningstjeneste ikke må samarbejde internationalt

kan tilgå oplysninger om det her men det at placere hele arbejdet med det her under

efterretningstjeneste synes jeg er for vidtgående altså det er klart at

for eksempel

bliver internationalt og

infrastrukturen omkring det her under efterretningstjenesten mener jeg rejser en række ret principielle spørgsmål og derfor er

institut for menneskerettigheder at man burde etablere center for cybersikkerhed som

det har jeg også forstået og jeg synes da

ud i en civil en civil myndighed så vil den civile myndighed jo også

videre derfra og det

mudre billedet så meget at det kunne være svært at gennemskue

det er ret alvorlige ting som vi taler om her

jamen det er da

som kan rejses så vidt jeg forstår det kan være at ministeren kan svare på det er

andre europæiske lande ikke sådan at man alle steder har valgt at placere den her myndighed

under under efterretningstjenesterne

i andre lande som måske også er betydelig mere truet af den her type nedbrud og angreb end os så burde man også kunne finde en løsning på det i danmark men men alt det håber jeg på vi kan få afklaret enten under udvalgsbehandlingen af det her lovforslag eller i den

jo er en fire fem lovforslag

implementerer det her men

snakke sammen på tværs af de her forskellige lovforslag

tak til herre pelle dragsted for dagens indsats og velkommen til

fra liberal alliance

for at være her i dag

at være ordfører for at kunne mene noget om

jeg i hvert fald været vidne til en voldsom udvikling i hele digitaliseringen

række oplysninger som pludselig er digitaliseret og

derfor er det naturligt

at samfundsmæssige og finansielle transaktioner og oplysninger om borgere og virksomheder og så videre er sikre og

beskyttede desværre har vi jo set angreb udefra på vores store virksomheder som har lammet dem fuldstændig

i eu sammenhæng bliver set på hvordan det kan

og der er flere elementer og der bliver sikkert også behov for flere ting

også jævnligt vedtaget lovforslag i folketinget der har øget digitaliseringen mellem borgere og samfund og og kommuner og så videre

påkalder sig en skærpet opmærksomhed og

det her lovforslag er så udtryk for at man har tænkt alvorligt

er det sidste ord sikkert ikke sagt i den her sag men vi kan støtte lovforslaget som det

tak for det der er ikke nogen korte bemærkninger så jeg siger tak til herre mikkelsen og velkommen til herre

selve lovforslaget blevet godt gennemgået

sagt er det jo et direktiv som netop omhandler den her nye trussel

vi bliver nødt til at få arbejdet med den her sikkerhed det er rigtig fornuftigt det er rigtig fornuftigt at inden for det område vi står med nu og

man implementerer det her problemet ligger jo i når vi laver den her slags ting hvordan

vi vil stemme ja eller nej til det det er fordi det er et reelt problem der er blevet stillet spørgsmål

og nogle af dem kommer jo til ligesom at gælde på tværs af

den her lovgivning men jeg synes det kunne være interessant at få at vide af ministeren

hvordan man har valgt at implementere det i de andre lande lige på det her område

det hver gang under en efterretningstjeneste som vi gør

eller elementer af det så det er underlagt

for behandlingen af det her lovforslag

vigtigt direktiv vi vi arbejder med implementeringen af lige nu

men men der er stadig væk nogle nogle alvorlige spørgsmål og knaster som der skal tages stilling til i

der er ikke nogen korte

så vi iler videre til fru ida auken fra radikale venstre danmarks socialliberale parti

tak for det en af de største trusler mod vores tid og mod vores samfund er cybertruslen og den er anderledes end alle mulige andre trusler udefra fordi dem kan vi tænke på meget territorielt vi kan tænke at

går det fuldstændig på tværs af grænser og den måde vi har tænkt

tidligere bliver vi nødt til at omtænke

digitalt samfund og samtidig med at vi høster en masse fordele af at have fået

vi altså gjort os meget sårbare på hele cyberområdet derfor er

cybersikkerhed får en overordnet koordinering af hvad de forskellige ministerier

skal gøre og får et samlet billede

man ikke får en drypvis tilgang hvis vi får sådan en samlet strategi kan vi netop også få taget sådan en vigtig diskussion som flere af ordførerne rejser i debatten i dag hvor skal center for cybersikkerhed der skal samle mange af de

ligge skal det være under efterretningstjenesterne med deres rettigheder det kan have nogle fordele i form af at man kan dele fortrolige oplysninger med efterretningstjenesterne

men det har også en kæmpe ulempe som er

ikke kan få indsigt i det som borgere jeg tror det er meget meget vigtigt at befolkningen får en klarhed over hvad det er der foregår i øjeblikket

at diskutere hvor er mine oplysninger hvad er det for en trussel jeg er udsat for

får en forståelse for det her så fra radikale venstres side har vi i lang tid presset på for at vi nu fik den her samlede strategi frem fra regeringens side jeg har selv haft

at man kan tænke tingene sammen inden man begynder at implementere de her direktiver nu står vi så i dag og implementerer nis direktivet og beslutter at vi kan sende oplysninger om hændelser til center for cybersikkerhed det kan vi i princippet godt støtte fra radikale venstres side men vi vil gerne fortsætte diskussionen som også flere ordførere har gjort i dag om hvor center for cybersikkerhed så skal ligge man kunne overveje det har vores forsvarsordfører

lægger center for cybersikkerhed som en civil enhed

hvor der simpelt hen er en anden form for indsigt i det det er et forslag vi gerne vil høre regeringens holdninger til så vi synes at den diskussion der er blevet rejst af flere ordførere i dag

men vi stiller os naturligvis positive over for at få implementeret

så vil jeg gerne byde hjertelig velkommen til fru lisbeth bech poulsen fra socialistisk folkeparti

er det her lovforslag en del af implementeringen af

en af de største udfordringer vi

angreb på kritisk infrastruktur og den del af nis der hører

under erhvervsministerens område er så det vi diskuterer i i dag men som flere af mine

er det jo på fire forskellige ressortområder at det her bliver diskuteret

og flere af mine kollegaer har spurgt ind til er nemlig hvor

det er et principielt spørgsmål som går igen

på alle fire ressortområder så vi

salen der underkender den trussel

at vi bliver et mere og mere digitaliseret samfund

nogle rammer op for at sikre vores kritiske infrastruktur

at lande og individer i den grad

store danske virksomheder og på

vores vores infrastruktur

har jo ikke noget at gøre med at vi underkender den reelle trussel der er

spørgsmålet om hvordan vi behandler de her kæmpe store mængder af data der ender med

center for cybersikkerhed som er en del af

offentlighedsloven persondataloven og dele af forvaltningsloven

som folketing ikke har politisk kontrol med

men ikke hvor det specifikt skal ligge

håndteret

at implementere noget lovgivning der

følge op på det her direktiv men jeg er enig i den kritik der er kommet fra

digital og og difo

at vide hvordan den her lovgivning kommer til at se ud

til lovforslaget at en stor del af det vil blive implementeret

men det er et springende punkt at vi får samlet

det her kontaktpunkt der hvor alle oplysninger kommer ind

politisk kontrol og noget af den mest grundlæggende lovgivning vi har omkring vores databeskyttelse omkring offentlighedsloven omkring forvaltningsloven omkring

have bare en smule viden om hvad

vi skal diskutere i udvalgsbehandlingen

sige om vi kan støtte forslaget

tak til fru lisbeth bech poulsen der

velkommen til herre anders johansson fra konservative folkeparti

tak for det lovforslaget som vi behandler har som

flere tidligere ordførere har nævnt til formål at implementere nis direktivet på

og formålet med nis direktivet er jo at styrke it sikkerheden i hele eu så landene bliver mindre sårbare over for cyberangreb og nedbrud af it systemer med lovforslaget sikres et højt niveau at net og informationssikkerhed inden for det digitale område og de digitale tjenester så man skaber nogle mere robuste digitale systemer i det konservative folkeparti er vi meget positive over for digitaliseringen af vores samfund digitaliseringen er med til at skabe et mere effektivt samfund mere konkurrencedygtigt og dermed også et rigere samfund den teknologiske udvikling er kommet for at blive og derfor mener vi det er vigtigt at det danske samfund bliver så

at gribe de muligheder og udnytte de muligheder som digitaliseringen giver os det er godt for samfundet og dermed også godt for den enkelte dansker den øgede afhængighed af digitale løsninger og øgede mængde af data fra både private og vigtige samfundsaktører betyder selvfølgelig også at vi bliver mere sårbare over for systembrud og cyberangreb

det også rigtig vigtigt at vi har fokus på hvordan vi gør vores it systemer så sikre som overhovedet muligt it systemerne

ensartet lovgivning på tværs af landegrænser også for udveksling af oplysninger mellem efterretningstjenester og myndigheder

it kriminelle eller andre ikke kan spekulere i angreb mod det svageste led i kæden med nis direktivet

indfører vi en fælles standard for eu landene

ligger så direktivnært som muligt det er vigtigt så vi ikke pålægger danske virksomheder unødige byrder i forhold til til dem de konkurrerer med i eu med de bemærkninger

vil jeg egentlig bare meddele at det konservative folkeparti bakker

tak til herre anders johansson der er ingen korte bemærkninger og så er turen kommet til

tak for de mange bemærkninger it sikkerhedshændelser det kan være cyberangreb nedbrud af it systemer udgør jo helt elementært en alvorlig trussel mod vores samfund omfanget hyppigheden

konsekvenserne af sådanne hændelser er desværre tiltagende og

stadig flere økonomiske og samfundsvigtige aktiviteter jo afhængige af digitale systemer

cyberkriminalitet og it sikkerhedshændelser

sikkerhed også et af indsatsområderne i den nyligt fremlagte strategi for danmarks digitale vækst et tilstrækkeligt niveau af it sikkerhed skal understøtte visionen om at danmark også i fremtiden vil være en digital frontløber lovforslaget her er en del af regeringens samlede indsats på området lovforslaget gennemfører som flere har været inde på eus direktiv om net og informationssikkerhed i samfundskritiske sektorer det såkaldte nis direktiv på erhvervsministeriets område med lovforslaget foreslås indført krav vedrørende net og informationssikkerhed for operatører af væsentlige tjenester inden for dele af den digitale infrastruktur nærmere bestemt vil det være over for administratorer af

for eksempel dk også større operatører af såkaldte

omfattet af forslaget lovforslaget indeholder herudover krav

tjenester endelig stilles der i lovforslaget krav til it sikkerheden over for væsentlige operatører for eksempel penge og realkreditinstitutter inden for den finansielle sektor der præciserer de krav som sektoren

underlagt et centralt princip i forbindelse med it sikkerhed og dermed også i lovforslaget er at virksomhederne som er omfattet af lovforslaget skal gennemføre en risikoanalyse det er virksomhedens ansvar at beslutte de konkrete foranstaltninger der skal gennemføres på baggrund af risikoanalysen og som adresserer de konstaterede risici det bidrager til at systemerne bliver mere robuste over for angreb og vil samlet set bidrage til et højere niveau af net og informationssikkerhed men vi kan jo ikke undgå at

vil ske it sikkerhedshændelser for at modvirke

kaskadeeffekter på tværs af sektorer og landegrænser

stilles der derfor krav om at virksomheder

udsat for en væsentlig it sikkerhedshændelse indberetter hændelsen til relevante myndigheder indberetninger sker blandt andet med det formål at kunne håndtere igangværende hændelser og fremadrettet forebygge nye hændelser for at gøre det så nemt som muligt

at indberette it sikkerhedshændelser og minimere de

byrder der er forbundet hermed etableres der en fælles indgang for indberetninger

følger det af lovforslaget

sektormyndigheden kan offentlige konkrete oplysninger om hændelsen således at borgerne og virksomhederne kan tage de nødvendige skridt ved cyberangreb en offentliggørelse vil ske efter høring af den berørte virksomhed under hensyn til beskyttelse

oplysninger lovforslaget vil sammen med tilsvarende lovforslag på de øvrige ministerområder som er omfattet af nis direktivet bidrage til at øge it sikkerheden i samfundskritiske net og informationssystemer og dermed øge det danske samfunds robusthed over for cyberkriminalitet og andre it sikkerhedshændelser der kom nogle konkrete spørgsmål her under førstebehandlingen og dem vil vi selvfølgelig også prøve at besvare i forbindelse med udvalgsbehandlingen når der bliver stillet konkrete spørgsmål om det så tak for ordene indtil nu og jeg glæder mig til en konstruktiv drøftelse i udvalget af forslaget

tak til ministeren hans tale udfordrede ikke ordførerne så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

b seks som jo er et af fire beslutningsforslag om indførelse af forskellige skattemæssige fradrag der skal forbedre vilkårene for skabende og udøvende kunstnere i

forslag b fire om at udvide fradragsmulighederne for rejseudgifter for udøvende kunstnere

men det lykkedes mig dog alligevel at redegøre for

fortsætte debatten ved at behandle de næste tre forslag

b seks kunstnerfradrag for skabende kunstnere

enhedslisten at indføre et kunstnerfradrag for de første

har tjent ved salg af egne unikke kunstværker som kunstneren ejer de

jeg sagde under behandlingen i tirsdags støtter regeringen et

og jeg finder som en række andre ordførere det forfriskende når enhedslisten blander sig i skattedebatten

at enhedslisten kaster sig ind i kampen for kreative skattefradrag skabende kunstnere har dog allerede i dag nogle helt særlige muligheder for at få økonomisk støtte til deres kunstneriske virke de kan søge støtte hos statens kunstfond

blev uddelt som stipendier og arbejdslegater og hvis der tilføres yderligere statslige midler til kunstnerne

måske minde om at der faktisk er afsat fire og halvfjerds million

og atten regeringens holdning er at vi ikke skal støtte kulturlivet via

sundhed ældre folkeskole det er en af regeringens mærkesager at nedsætte skatten for alle i beskæftigelse og sikre sig

arbejde uanset hvad man arbejder med

vi så også taget skridt til i forbindelse med

men det indgår ikke i den aftale at lave det her særlige fradrag

de udøvende kunstnere på

men ønsker at gøre det over finansloven og vores øvrige støttesystem statens kunstfond

igen ligesom i tirsdags tak for den positive holdning

finde ud af noget i forhold til finansloven så gør vi gerne det altså

hvis vi kan gøre det med en støtteordning i stedet for så

ikke skille os ad der var så bare i den forbindelse en ting jeg ikke forstod for det var som om skatteministeren næsten fik sagt at der var afsat flere penge på kulturområdet

at grønthøsteren ikke længere eksisterer og hvis grønthøsteren eksisterer og

kunne skatteministeren så ikke lige oplyse om den samlede nedskæring på kulturområdet for indeværende år

de nye initiativer som vi politisk prioriterer

påvirket af omprioriteringsbidraget hvor man hele tiden skal finde to procent hvad balancen er mellem de to tal

jeg meget gerne gøre i et skriftligt svar

bestemmer hvor meget kultur vi får

har et omprioriteringsbidrag på

på en række andre områder forhåbentlig få en situation hvor vi får mere kultur

år efter efter år det handler

om hvor mange penge vi bruger på kultur men det handler også om hvordan vi bruger dem og

det der selvfølgelig er det ærgerlige ved det svar som ministeren giver er at ministeren ikke

i det her og i de kommende forslag om at støtte kunst og kultur naturligvis ikke kan forenes med en generel nedskæring på området

stærkere vel eller en sanger til at synge hurtigere jo det kan man muligvis godt men det lyder ikke så godt så derfor

er det jo lidt vigtigt hvor meget den her regering står for at nedskære på kulturens område i det her år der skal vi jo være

over frokosten så så under et senere punkt ser jeg frem til at at ministeren lige oplyser om hvor meget den her regering egentlig har skåret ned på kulturområdet i totusinde og attende

har jo ret i at

når man kigger på et budget at optimere budgettet det gælder en privat virksomhed

nu er danmarks radios underholdningsorkestret der ikke længere men en del af diskussionen da

de havde tre års fuld løn hvis de blev afskediget

mindre omkostning derfor er det muligt at optimere såvel på kulturområdet som på andre områder og jeg vil glæde mig til at kunne svare på herre søren søndergaards spørgsmål

som som ministeren pralede lidt med at man

er jo ret afgørende i forhold

det er mest fornuftigt at støtte igennem statens kunstfond er det ikke korrekt at statens kunstfond

et par gange siden den her regering er trådt til

mulighederne for støtte til de skabende kunstnere

jeg kan simpelt hen ikke svare på om der er blevet skåret

det generelle omprioriteringsbidrag på to

op på herre rasmus nordqvist spørger ind til de nye initiativer det er

jeg valgt i den nordlige del af landet i nordjylland

hvor man ønsker at lave en koldkrigsbunker om

et museum om den kolde krig

jo så støtte til en institution der fører til

er sikker på at nogle af initiativerne

understøtte de udøvende kunstnere hvis ikke direkte så så indirekte

jo netop de skabende kunstnere og det der er problemet

vilkårene for de skabende kunstnere for i stedet

støtte institutioner som eksempelvis med det initiativ som som

ministeren er inde på så jeg synes det er værd at forholde sig til hvad der er af nye initiativer netop for de skabende kunstnere

et forslag og det er da fint hvis hvis man som udgangspunkt er enig i at vi skal støtte de skabende kunstnere men så er det jo interessant at

er ikke det vi har set indtil videre

ganske mange penge jeg tror at hvis man sammenligner vilkårene for de skabende kunstnere

vil man komme frem til at vi har rigtig gode vilkår for vores kunst

og kulturliv regeringen drøfter gerne

som led i finanslovsforhandlingerne om man skal prioritere flere penge

det her målrettede fradrag som man foreslår

at vi glæder os til den invitation til særlige kulturforhandlinger i forbindelse med næste års

enhedslisten generelt er imod lavere skat det

vi går ind for lavere skat for lavere indkomster både for de mennesker

dem der har været der hele deres liv for eksempel pensionisterne det er måske her

vi gerne vil finansiere vore skattelettelser for eksempel ved at dem der har fået de rigtig store rabatter de seneste år måske leverer lidt tilbage til kassen men når det så er sagt må man også anerkende at kunst og skabende kunstnere jo er en anden gruppe det har jo aldrig nogen sinde gennem verdenshistorien været sådan at vi kunne have et rigt kunstliv uden at der var en form for understøttelse rene markedsvilkår skaber ikke et rigt kunstliv

så må sige der skal en form for mæcener ind det her forslag

men på en måde der fritstiller kunstnerne så der ikke sidder nogle kloge københavnere inde i statens kunstfond og uddeler pengene men så det faktisk er nogle der følger med

som vinder succes det burde da ligge lige til for

i kunstværker som man kan købe og

uenige i at vi skal gå videre ad den vej så vil jeg godt sige at jeg kender enhedslistens politiske udgangspunkt

at man vil være med til at sænke skatten

de laveste indkomster og det har jeg respekt for men hvis man kigger på hvordan enhedslisten har stemt

lige at finde en undskyldning for ikke at stemme grønt til regeringens skattelettelsesforslag men jeg vil da glæde mig til når vi skal stemme om at lette skatten i bunden med den skatteaftale regeringen har lavet med dansk folkeparti at se herre pelle dragsted stemme for skattelettelser

det er skattelettelser der går målrettet

det er jo decideret forkert

for de laveste indkomster vi har i danmark er for eksempel folkepensionister på de laveste ydelser og de får et rundt nul ud af de skattelettelser som som

til de andre dele skyldes det finansieringen som jo er taget op af lommen på blandt andet nogle af de allerfattigste arbejdsløse i danmark men

vi har kaldt en slags frihedsbrev

armslængdeprincip fordi det sådan set er en understøttelse af de kunstnere som har succes med at få afsat den kunst de skaber

kan tjene lidt mere på det specielt dem der starter og har de laveste indkomster

komme i gang hvad tænker

det tankesæt at gå en anden vej end via en kunstfond hvor der sidder nogle mennesker og skal vurdere om det her nu er godt nok

en tæller der tæller ned

kan være svær at overholde når man har meget på hjerte uanset om man er

eller svarer principielt synes jeg det er nogle interessante tanker som herre pelle dragsted kommer med i forhold til om man i stedet for statens kunstfond kunne have nogle andre ting hvor det mere er den frie vilje og markedet der er med til at styre det end nogle der sidder og deler nogle penge ud

ligger uden for mit ressort at

kulturministeren og indtil kulturministeren svarer

er regeringens holdning at vi afviser beslutningsforslaget

tak til ministeren for

vil gerne spørge til det der med økonomien vi har haft kloge folk til at regne på hvad

under den nuværende regering og er nået frem til et tal på

så sidder folk ude ved højtalerne nu her i dag og hører at nu lægger regeringen tre og halvfjerds million

oveni ville det ikke være fair nok at vi havde diskussionen som gik ud fra nettotal

korrigere mine seks hundrede og fyrre million kr hvis det skulle ligge sådan lige i den øverste ende men det er jo ikke ordentligt over for befolkningen at give indtryk af at vi bruger flere penge når virkeligheden er at vi bruger færre

til nye kulturpolitiske initiativer

men men for de fleste kulturinstitutioners

for de her to procent mindre om året det

en effektivisering og en effektivisering kan jo føre til at man må fyre et medlem af et symfoniorkester så har det en effekt for kulturen det indrømmer jeg

at det førte til at man fik nogle mere fornuftige ansættelsesvilkår for for dem der var ansat i symfoniorkesteret eller fik forhandlet en bedre lejeaftale i forhold

til lejeudgifterne så derfor sætter jeg ikke lighedstegn mellem hvor mange penge vi bruger på kulturen og

at man samtidig prioriterer nogle nye initiativer i i finansloven og jeg vil gerne

ved et af de efterfølgende forslag

samlet set siden regeringen kom til i

det jeg sådan bare spørger efter er

at få regeringen eller ministeren til

de reelle økonomivilkår er omkring et bestemt ressortområde nu får borgerne indtryk af at nu lægges tre og halvfjerds million kroner oveni og og vilkårene er

det er fair at man at man giver indtryk af at man bruger flere penge når virkeligheden er at man bruger færre og jeg glæder mig til at ministeren vil oplyse hvor stort et tal der i virkeligheden er tale om

socialdemokratiets finanslovsudspil hvor der står at man vil rulle omprioriteringsbidraget tilbage for jeg synes omvendt at det klinger lidt hult når socialdemokratiet kritiserer regeringen

man ikke se at socialdemokratiet selv prioriterer penge til de her ting så så

prioriterer og ruller omprioriteringsbidraget tilbage og opprioriterer kulturen har jeg ikke set indtil videre

tak til ministeren og jeg kan med hensyn til min servicemeddelelse retfærdigvis sige

overskrider tiderne i dag han har ni minutter stående på sin konto

skal jeg sige at jeg kunne høre at ministeren var kommet lidt galt af sted uden sine papirer til det første

enhedslistens beslutningsforslag jeg kom endnu værre af sted jeg nåede slet ikke frem

de forslag som ligger på bordet her i dag

b seks ønsker enhedslisten at indføre et kunstnerfradrag der sikrer skabende kunstnere et skattefradrag på de første ethundredetusind kroner

salg af egne unikke kunstværker og formålet er

der er ingen tvivl om at det er vanskeligt at være skabende kunstner det er vanskeligt at slå igennem

skabe sig et levebrød af den

brænder for så vi medgiver gerne

kunst og kultur i de seneste år har været under et pres

den række forslag som vi

i dag og dermed skaber debat om vilkårene for kunst og kultur så vi har stor sympati for forslaget

til at ville koste det er for det første

er det mange penge at bruge på en særordning som kun kommer en mindre gruppe til

det er vores synspunkt at det ikke er den rigtige prioritering af nye midler på kulturområdet såfremt

kunne findes i en situation hvor der er penge til fordeling

i stedet prioriteres bredere nødvendigt og solidarisk og vi har jo sagt fra socialdemokratisk side at vi vil prioritere velfærd først

igennem og fastholde vi anerkender

velfærdssegmentet så vi udelukker ikke at bruge penge på kulturområdet

en ordning som den her som bygger på særordninger

mener vi bestemt ikke er med til at gøre danmark rigere men det indgår i vores

til nogle andre ting for eksempel en opkvalificeringsreform

vores offentlige sektor så det er et prioriteringsspørgsmål uanset de gode hensigter

heller ikke enige i den måde man vil finansiere det på så derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget men vi har et varmt hjerte for kulturområdet og

være med i den prioritering vi eventuelt ville kunne lave i forbindelse med finanslovsforhandlinger

eventuel ny regering

den socialdemokratiske ordfører siger om at prioritere velfærden derfor synes jeg også lige at det skal med som ordføreren selvfølgelig ved at den her ordning

målrettet de allerdårligst stillede kunstnere som kunstnere som sælger nogle ting som kunstnere der er interesse for deres værker men som er så dårligt lønnet

de ikke har mulighed for at lave de næste værker

til argumentet om det der med skattefradrag undskyld hvad stemte socialdemokratiet da det gjaldt om skattefradrag til

folk der havde vundet medaljer ved

socialdemokratiet afviste med henvisning til

velfærd for en gruppe som har det svært det synspunkt anerkender vi

skal jo holde det op over for det som enhedslistens

en gruppe pensionister som er i en ganske klemt situation

vi sige enkeltgrupper ud vi bliver nødt til at kigge på

hvor vi rammer dem der har det sværest

finder vi så ikke

det område og det gjorde vi

var i hundredemillionerkronersstørrelsesordenen og det var en erkendtlighed i forhold til at der var nogle

en rigtig god indsats for at repræsentere

jo men jeg synes jo bare at det sidste der

hele problematikken der er massevis af fradrag i den danske skattelovgivning jeg har taget en bunke det med her som socialdemokratiet har støttet

til millionærer altså sportsstjerner der er millionærer

lever i skattely altså

afviser man det med en principiel argumentation

vil prioritere noget andet og vi glæder os til at diskutere med socialdemokratiet under en kommende ny regering hvad det andet skal være og hvordan det skal være så den del forstår jeg men det andet forstår jeg ikke

i forbindelse med ol medaljerne skal jeg jo bare sige at man

man har en lille idrætsgren

og dem har vi da også et større hjerte for end vi har for dem som herre søren søndergaard nævner

gode indtægter men

vi vil støtte folk der har opnået medaljer ved

den vil vi ikke give sådan må må det nu engang være

men vi vil også gerne holde fast i

give pengene der hvor de gør størst gavn og det gør de ikke med det her beslutningsforslag

bragte mig til til mikrofonen altså at altså at socialdemokratiet ikke skulle støtte støtte skattefordele til særlige grupper

ændring af nordsøskatten som sender millioner efter nogle meget få specifikke olieselskaber

man har i forbindelse med den seneste regering man havde gennemført en række større vækstpakker som direkte og bevidst og

grupper inden for erhvervslivet for eksempel gartnerier

massevis af fradrag og her er der tale om et fradrag som konkret og direkte vil forbedre vilkårene for skabende kunstnere og som i øvrigt findes i en række

andre europæiske lande blandt andet irland med rigtig gode resultater

hvis nu jeg havde været i den situation at jeg havde været minister så kunne man jo sige at det havde været noget nemmere at sige at det her ikke falder ind under det ressort som kulturområdet har med at gøre men nu har vi jo vovet os ud

kulturfolk diskuterer skatteforhold og det gør jo at det bliver en lidt

forskellige vækstpakker hvor man jo godt kan hive nogle frem så har det jo været fordi vi har kunnet se

bedre grundlag for at styrke danmark og skabe arbejdspladser og skabe indtjening til danmark

i vores overvejelser vi har stor sympati også for de unge kunstnere der gerne vil slå igennem men vi synes bare ikke at det her forslag

er det bedste i den sammenhæng

mere grundlæggende debat om kulturpolitik altså hvad

at kunne eksportere noget mere

at kunne øge marginalprisen på svinekød med et par øre eller

inkluderer arbejdspladser og vækst og alt mulig andet det kommer an på hvor snævert man ser på økonomi

kedelig tendens igennem de sidste årtier og nu taler finansordføreren til at

alt for snæver opfattelse af hvordan man skaber udvikling og arbejdspladser i forskellige samfund og hvad udvikling overhovedet er

vi kan jo godt tage den der diskussion om hvad det er der er forudsætning for det ene og

den opfattelse at

gode uddannelser som forudsætning for at den også kan nyde kunst og kultur og tage del i det

kunst og kultur er ikke bare flødeskum på det

helt ind til benet må vi jo sige

dagligt brød og fast arbejde

dermed byder jeg velkommen til herre alex ahrendtsen fra

fradrag for skabende kunstnere jeg kan allerede afsløre nu at dansk folkeparti ikke agter at støtte forslaget og det gør vi

bo og gaveafgiften ved generationsskifter i erhvervsvirksomheder dansk folkeparti er med i den aftale og vi er glade for den aftale derudover

ser vi heller ingen grund til at indføre

det sidste og der bliver jeg nødt til lige at læse

op fra beslutningsforslaget som er lidt besynderligt det står under eksempler og jeg læser op en ung billedkunstner har lavet et værk som indbringer hende en

og halvtredstusind kroner da dette ikke kan finansiere at hun arbejder videre på et nyt værk har hun et job som taxachauffør for at sikre sit livsgrundlag dette umuliggør

at hun får den fornødne tid til at skabe

det næste værk hun befinder sig i en ond cirkel hun befinder sig i en ond cirkel enhedslisten mener at man er i en ond cirkel fordi man tager

at man tager et arbejde det er altid

hvis det er at man ikke kan tjene til livets fornødenheder gennem sine interesser eller gennem sin uddannelse hvorfor siger

jeg har selv arbejdet fem år på en fabrik mens jeg byggede min foredrags forlags og kulturvirksomhed op efter fem år

kunstnere og for mennesker

at møde virkeligheden så vi er faktisk noget overrasket over at et parti der kalder sig et arbejderparti kan tale om at en kunstner befinder sig i en ond cirkel fordi vedkommende i perioder bliver nødt til at arbejde med andre ting end sin kunst

i den præmis og jeg håber det er en lapsus så vi kan ikke støtte forslaget beklager

nej det er bestemt ikke en lapsus

den onde cirkel består jo ikke i at man er nødt til at tage taxaarbejde

ikke kunne gøre og der var sikkert også ting herre alex ahrendtsen ikke kunne gøre fordi

var tvunget til at bruge en stor del af sin tid på at få et udkomme

hvis det er det man har valgt men hvis man er

så er det en rigtig god ting

at man kan få ro til at lave det næste kunstværk

i en periode men selve det at man

og har været i stand til at sælge noget får ro til at kunne lave det næste værk er vel ikke nogen dårlig idé er det

dårlig idé når det er staten der skal sikre det jeg kommer til at tænke på den store desværre afdøde italienske forfatter primo levi som arbejdede som kemiingeniør og skrev sine værker om søndagen store værker værker som i dag

gustav mahler han skrev sine store symfonier i sin sommerferie og arbejdede så resten af tiden på anden vis for at forsørge sin dyre kone og sin familie

en lidt besynderlig indstilling at have til tingene man kan sagtens skabe kunst hvis man vil

nu bliver jeg interesseret er det

en helt generel holdning dansk folkeparti har i forhold til enhver form for

der simpelt hen ikke skal gives støtte

støtte til bygninger og der kan som dansk folkeparti også

virksomheder med med milliardomsætning skal selvfølgelig

men der skal ikke være nogen støtte til kunstnere fordi man sagtens kan lave kunst

jeg forholder mig udelukkende til forslaget

ethundredetusind kroner om året i fem år det kan vi ikke støtte og så er jeg kommet med nogle eksempler på at man sagtens kan skabe stor kunst i sin fritid

velkommen til herre jan e jørgensen fra venstre danmarks liberale parti

da godt røbe at jeg

man udøver sit hverv som som kunstner det ser vi heller ikke i venstre noget som helst negativt i

simple mennesker og ikke ikke højkulturelle som i dansk folkeparti så

beholdt deres arbejde som tandlæge journalist

om det kunne bære og om det var noget de kunne leve af det viste sig

så det at man har et arbejde ved siden af at man

kunstner er altså ikke ikke nødvendigvis noget skidt og da slet ikke noget som vi vil beskrive som som en ond cirkel sådan som enhedslisten gør i sit beslutningsforslag jeg vil også gerne gentage hvad

at man i enhedslisten anerkender at et skattemæssigt fradrag kan betyde noget for folks virkelyst og jeg tør slet ikke foreslå enhedslisten at man afskaffer partiskatten i

det kunne jo føre til en en masse nye nye medlemmer af partiet der ville kæmpe for at komme i folketinget det det skal vi ikke have noget af

forslaget om om kunstnerfradraget så vil jeg

og tildele dem særlige skattefordele frem for alle mulige andre som jo også kan være i gang med at opbygge en virksomhed eller

midler vi har blandt andet støtten fra statens kunstfond som jo har en udlodningspulje på over fem

i to tusind og og atten vi i ønsker at sætte skatten ned men det

kan betale sig at arbejde og det vil selvfølgelig også gælde kunstnere men jo altså også

mennesker der har alle mulige andre jobs

vores seneste skatteaftale synes jeg vi bevæger os i den rigtige retning og hvis enhedslisten har lyst til at deltage i de forhandlinger

en ny skattepolitisk diskurs fra

i usa er det for eksempel sådan at mange af skuespillerne på broadway har arbejde ved siden af betyder det at vi skal se frem til et forslag om at

om at tage en særlig gruppe ud betyder det at jeg kan forvente at

en afskaffelse af fiskeres fradrag for havdage

ud ad en tangent hvad så hvis

i cirkus sælger artisterne popcorn i pausen det gør skuespillerne ikke på det kongelige teater altså

betyder ikke at vi synes det ville være en god idé at skuespillerne på det kongelige teater skulle gøre det samme for at supplere hyren den vej rundt så altså jeg tror måske at man skal passe på med sådanne at køre tingene alt for langt ud

om fiskere det er et spørgsmål som jeg synes man skal rette til fiskeriordføreren som helt sikkert

jeg må indrømme at synes at

de blå linjer hos hos venstre er særlig klare

og samtidig have et arbejde ved siden af men åbenbart ikke kunsterne på det kongelige teater

jamen det med havdagene var udelukkende fordi

og fortalte at man ikke vil give fradrag til specifikke grupper

særlige kontakter til til fiskerierhvervet

jeg ved så meget om fiskeri at man skal ud på havet for at fange fiskene

så helt uvidende er jeg ikke

at enhedslisten skal fremsætte et beslutningsforslag om at fjerne det fradrag

tage en drøftelse af her i salen men der må jeg så desværre beklage over for

mig der bliver ordfører på det forslag

mikkelsen fra liberal alliance

tak for det nu kan vi jo risikere at komme til at gentage os selv ved en række

her problemstilling for i virkelighedens verden

kan man sige at de her mennesker der tales om

sådan set er selvstændigt erhvervsdrivende på en måde iværksættere mennesker der forsøger at gøre en indsats og skaffe sig et levebrød det er ikke altid nemt og dem skal vi faktisk være opmærksom på

at vi faktisk betaler for meget i skat og dermed ikke har nok tilbage til os selv det er sådan set en problemstilling liberal alliance er meget optaget af

foreslog vi faktisk at ingen skulle betale skat af de første syv tusind kr man tjente i måneden

betale skat og fordele til andre inden man ligesom havde et grundlag for at kunne klare sig selv

men det var trods alt et forslag det har ikke vi ikke set opbakning til fra

lappeløsninger nok vi har særordninger nok

at vi skulle have et forenklet skattesystem så vi alle sammen kunne regne ud på bagsiden af en serviet

kunne blive det største parti overhovedet men vi har mange dårlige eksempler et eksempel som jeg godt vil fremdrage er den der mærkelige forskerordning vi har

har de været i udlandet i tid nok

de køre rundt på den der ordning i fem år og det er sådan set måske ikke engang mennesker der ikke tjener ret godt vi har sådan en lappeløsning

er kernen det er vores skattesystem vi overbeskatter og kræver op i skat for at dele ud og administrere og dermed har vi jo sådan set store omkostninger ved at lave den fordelingspolitik vi

kastes lys på det her men det er sådan set bare symptombehandling vi så forsøger os med og der vil vi altså meget hellere have en mere grundlæggende både diskussion af og løsning på at uanset hvem man er om man er kunstner eller hvad man nu vil i gang med lønmodtager pensionist så er der ligesom et grundlag man har til sig selv inden man skal dele ud til alle andre

jeg har tilbragt meget af min tid

kunne foregå meget godt der men den slags løsninger er sådan set mærkelige

den skarpe iagttager der har lyttet til det jeg har sagt nu har nok fattet at vi ikke støtter

tak mikkelsen for denne understregning

vi går derfor over til herre rasmus nordqvist fra alternativet

jeg vil gerne starte med at sige tak til enhedslisten for at sætte fokus på noget rigtig vigtigt med de forslag vi behandler i dag og det ene vi behandlede i tirsdags som handler om de vilkår

vi byder vores udøvende og skabende kunstnere

vi giver de bedste muligheder for at vores skabende kunstnere kan leve af deres kunst vi hørte ministeren stå og prale med nye initiativer

men det er jo ikke initiativer

institutionerne altså murstenene og vi bliver jo nødt til

en finanslov der desværre

er under pres at se på hvordan

styrker den position for noget der er så afgørende vigtigt som

det er altså en del af kernevelfærden

til at skabe et godt samfund sammenhængskraft i vores samfund at vi rykker os som samfund

har vi brug for kunsten og kulturen

inde på at det er helt skrækkeligt at man vil lave særordninger her for skabende kunstnere og der må jeg bare sige at det gør vi jo hele tiden inden for alle mulige forskellige ting når vi ser der er et særligt behov

er der altså et særligt behov for at

det kreative erhverv der ligger omkring

noget vi normalt jubler over nemlig vækst og hele det kreative erhverv både i danmark og i europa har

så tusind tak til enhedslisten for at sætte fokus på det her vigtige område

velkommen til fru zenia stampe radikale venstre

i går om et andet forslag som

men vi hilser den her diskussion meget velkommen

vi også meget optaget af balancen mellem kulturinstitutioner

finansieringen vi har også andre gode ideer til hvad man kunne bruge hundrede million kroner til også andre

steder vi tager pengene fra det er den ene del af det

ikke helt sikker på at det er det rigtige snit på den måde kunne det

ikke udgiver et værk som et maleri og sælger det men

ikke sikker på at de i samme omfang har brug for sådan en

gift med en teaterinstruktør og det er selvfølgelig en freelancetilværelse men men det er dog med løbende kontrakter og det synes jeg er noget andet end hvis man laver et

at vi i virkeligheden kunne blive mere positive hvis man fik afgrænset gruppen en lillebitte smule mere

argumenter som er blevet fremført heroppefra fra flere af de borgerlige partier er meget konservative men ikke særlig liberale fordi den her ordning

afhænger af hvad markedet egentlig gerne

så samtidig en anerkendelse af

er et tilstrækkeligt finansieringsgrundlag for kunstnerne men men udgangspunktet er jo at de

nogle støtteordninger hvor der sidder nogle kloge mennesker jeg er såmænd også for de her ordninger men det er ligesom et andet system hvor der sidder nogle kloge fagfolk og og prioriterer hvem

synes at det på nogle måder egentlig ville være mere liberal kulturstøttepolitik at man fulgte den logik

kunststøtteordningerne hvor der sidder fagfolk og udvælger

kunstnerisk tillid til men jo også en ordning

honorerer dem som rent faktisk kan afsætte deres værker den balance

vi ikke lige der hvor vi kan afsætte hundrede million kroner til det men jeg kan godt lide logikken og

i en lidt smallere version kunne det måske godt være

nu skal jeg så bare forsøge at blive klog på hvad det er

omlægning af den kunststøtte vi giver i danmark

altså den kuraterede elitære og konservative

måde hvor nogle går ind og vurderer hvem der skal støttes

så videre form for kunststøtte eller er der bare

klart i mit indlæg jeg sagde det er vigtigt at have en balance mellem de to støtteformer vi støtter

vi støtter det system hvor ting kurateres ud fra fagfolks

et system eller en bedre balance i forhold til ordninger som er mere efterspørgselsorienteret

men det er ikke sådan at vi er villige til at tage penge fra den ene ordning og give til det her men vi

at den her type ordning er noget som

vi gerne vil være med til at prioritere højere

af den elitære og så videre

hvor nogle skulle sidde og være smagsdommere var

det var ikke en kritik for jeg sagde at vi støtter op om den jeg sagde bare at det er to forskellige støtteregimer så at sige

for jeg er jo socialliberal så jeg er i forvejen vant til at alt handler om at gå på to ben

zenia stampe der er ikke flere korte

ser ikke flere ordførere der ønsker ordet

ordet til ordføreren for forslagsstillerne herre søren

jeg tror egentlig at jeg her fem minutter i frokost

højere op det kan man ikke men gå lidt op ad stigen

mange der mener at vores samfund står i en brydningstid aldrig i menneskehedens historie har vi set så hastige forandringer vi ser det inden for teknologi vi

for økonomi vi ser det for klima politik kultur

vi ved ikke hvordan den verden kommer til at se ud vi ved ikke hvad den betyder for civilisationen for os som enkeltindivider vi kan bare føle at der sker noget og lige præcis i den situation har vi brug for

undersøger det udforsker

og vender tilbage med en beretning om hvad der er forude

det kan gøres dårligere men mere end nogen sinde er der brug for at vi har

det bare produktion det unikke består jo netop i at det er en udforskning af noget ukendt

uden den eftertanke og nytænkning og diskussion som vi blandt andet får derfra

efter vores opfattelse vanskeligere at finde både som enkeltindivider og som samfundsborgere løsninger på problemerne i dagen og i morgendagen

jeg det en opfinderordning eller

ikke kan sikre et tilstrækkeligt udbud af alsidig og skabende kunst

som produktionsstøtte fordi det handler om at sikre

får tid til at producere den svære toer eller den svære treer eller den svære firer det står ikke i modsætning til

kunstfond men vi har jo udtrykkeligt formuleret det her på en sådan måde

sat omkostningerne højt vi har ikke opereret med dynamiske effekter eller med det der vil gå fra andre områder det vil formentlig blive en del lavere fordi vi netop insisterer på at folk ikke kan få fra begge

kan få et fradrag

for noget der ikke kan bruges nogle får noget for noget der rent faktisk kan sælges vi ved bare at markedsprisen på kunst og kultur især indtil folk er slået igennem er meget lav

en målgruppe men dog fuldstændig klart defineret vi kan sagtens diskutere om den skal være smallere men målgruppen er fuldstændig klart defineret og omfatter

sceneinstruktører til komponister og sangskrivere

som netop understøtte de talenter som

tjene deres penge på kunst men endnu ikke så meget

det en ordning der fastholder kunstnernes uafhængighed

ikke andre der skal vurdere

får de så en mulighed for at få det her

og det mener vi som jeg indledte med at sige at at der er en god samfundsmæssig

sig udfordre der er ikke flere som har bedt om ordet og derfor er forhandlingerne afsluttet jeg foreslår at forslaget henvises til kulturudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget så kan jeg sige at nu holder vi

en middagspause indtil klokken tretten hvor der er mulighed for

møde ministeren og ordførerne igen til punkt elleve

forhandlingen er åbnet og jeg giver ordet til skatteministeren

det tredje og det er ikke det sidste

med beslutningsforslag nummer b syv at vi indfører det

enhedslisten kalder et kulturservicefradrag for privates brug af kunstnere fradraget skal gælde i en prøveperiode fra

en tre årig periode og skal omfatte lønudgifter til musik underholdning og anden optræden til privat sammenkomst på op til seks tusind kroner årligt per person over atten år derudover skal det være en betingelse for anvendelse af fradraget at

det udførte kunstneriske arbejde kan dokumenteres

betalingen sker elektronisk direkte

til kunstneren et kulturservicefradrag som det enhedslisten foreslår har visse ligheder med det service og håndværkerfradrag vi kender for boligjobordningen og det vil også være mest hensigtsmæssigt

i givet fald vil være omfattet af den her ordning regeringen har netop

regeringen vil som udgangspunkt gerne forbedre fradraget for serviceydelser under ordningen den politiske prioritet vil først og fremmest være at øge fradragsbeløbet eller fradragsværdien af de serviceydelser der allerede er omfattet af ordningen de serviceydelser kan i højere grad end et fradrag for kulturydelser tjene som hjælp til familier i

enhedslisten peger på for at finansiere det her kulturservicefradrag nemlig ved at tilbagerulle lempelsen af bo og gaveafgiften gør at regeringen ikke kan støtte forslaget men jeg vil godt rose forslaget

min opfattelse kan være en del sort arbejde er når man

er det måske ikke alle der lige får en faktura og der er måske også nogle der glemmer at få indberettet momsen det er svært at kontrollere jeg abonnerer som skatteminister ikke på at vesteklædte skattemedarbejdere skal bryde ind i runde fødselsdage for at sikre

er helt styr på det sorte arbejde det skal der selvfølgelig være men men det er svært at udøve en effektiv

kontrol særlig af de ting der foregår til en fest eller

derfor udfordrer det her med sort arbejde i og omkring private ydelser og hjemmet os kontrolmæssigt og derfor ville der være et godt argument for

lave sådan en skattemæssig begunstigelse under forudsætning af at der sker indberetning og andet så den del af forslaget vil jeg godt rose og

boligjobfradrag som regeringen har aftalt

med dansk folkeparti og som dansk folkeparti indtil videre

hvis vi kunne få enhedslisten overtalt til at stemme for regeringens boligjobfradrag

derfor vil jeg også godt gå konstruktivt til det

der er flere ting man kan få dækket af servicedelen

jeg også synes er sympatisk er

område hvor der er relativt meget sort arbejde altså når nogle betaler

og hjemmeundervisning så hvis enhedslisten vil gå konstruktivt ind i

vil jeg som jeg som skatteminister også godt overveje en ekstra gang

om enhedslistens forslag blive en del af servicedelen af boligjobordningen men umiddelbart

jeg ser ikke nogen til korte bemærkninger her så vi fortsætter med den egentlige ordførertalerrække den første ordfører er herre orla hav socialdemokratiet

ja det bliver jo i nogen grad tema med variationer vi har fat i

disse fire forslag fra enhedslisten men igen vil jeg gerne

hvordan vi bruger kultur i dagligdagen det er udmærkede forslag i hvert fald til at få sat fokus på

vanskelige vilkår for

i øjeblikket sådan som der har været ageret man så må jeg sige at

om at kunstnere på det her arbejdsfelt har det ganske

særlige arbejds og ansættelsesforhold

på den måde synes vi også godt om forslaget men ligesom jeg måtte sige til det

som det jo også er tilfældet med det her beslutningsforslag så skal jeg jo ikke kunne sige hvad enhedslisten siger til ministerens fiskeri i forhold til boligjobordningen det må enhedslisten jo selv forholde sig til

også ville argumentere for at det ville være til gavn og glæde for deres beskæftigelse at få sådanne særordninger dertil kommer så at

det er rigtig mange penge at bruge på en særordning som alene kommer én én

gøre op med den finansiering

indføre bo og gaveafgiften i den form som regeringen har

men vi vil hellere bruge den til det som vi har beskrevet i vores to tusind og tyve plan

en opkvalificeringsreform med en mere retfærdig styrkelse af velfærden

indsatsen fra den offentlige sektors side dér hvor der er huller i

gennem en rigere vækstreform med de her begrundelser særordning hundrede million

som undgår den almindelige prioritering i forhold til

afviser vi altså at støtte beslutningsforslaget

at det er godt vi får det diskuteret det kan jo godt være at diskussionen kan gå videre når kulturudvalget skal se på yderligere initiativer

er ikke nogen korte bemærkninger så vi fortsætter i talerrækken den næste taler er fra dansk folkeparti er herre alex ahrendtsen

indførelse af et kulturservicefradrag for

i modsætning til de to tidligere forslag

er der lidt mere musik i dette da jeg læste det igennem kom jeg til at tænke på

jo kunne forestille sig en fest i et jysk forsamlingshus

jeg fik en hel masse sjove billeder på nethinden

det kommer til at ske til gengæld har enhedslisten jo nogle gode eksempler på hvad der kunne blive indbudt nemlig et orkester der spiller op til dans eller

regeringen og ministeren vil jeg sige til enhedslisten at det jo forudsætter at man bliver en del af boligjobordningen og den aftalekreds der

dansk folkeparti er jo

skal det være en del af de forhandlinger så kan enhedslisten jo overveje om

den nuværende boligjobordning op og eventuelt

en del af boligjobordningen det kan man jo

alternativet har jo tidligere været med i boligjobordningen og så kan enhedslisten vel også tvinge sig selv til

sige ja til en boligjobordning hvis man for eksempel kunne

der er også problemer med finansieringen ligesom ved de andre

nedsættelse af bo og gaveafgiften ved generationsskifter i erhvervsvirksomheder ikke er dansk folkepartis kop te vi har jo en aftale med regeringen men som sagt er det jo et ikke helt ueffent forslag som jeg synes enhedslistens skal tage med når vi skal snakke boligjobordning der har ministeren jo også lagt op til en indbydelse til enhedslisten så må vi se

enhedslisten så også kan støtte boligjobordningen generelt når man kan for kunstnere og musikere og andre burde man jo også kunne for håndværkere og almindelige hårdtarbejdende danske lønmodtagere går jeg ud fra

tak til ordføreren der er ikke nogen korte bemærkninger så næste ordfører er

erfare at enhedslisten godt kan se perspektiverne i at have tiltag a la det her inden for områder hvor der benyttes meget sort arbejde det

et af argumenterne for at vi vedtog det der i folkemunde hedder håndværkerfradraget men som jo også omfatter

et område der er plaget af rigtig meget sort arbejde og spørgsmålet er er i hvor høj grad

måske i virkeligheden vil være mere eller mindre selvfinansierende det

kan vi ikke fra venstres side støtte støtte beslutningsforslaget fra enhedslisten

men vi vil gerne forbedre

serviceydelser under boligjobordningen og vi har jo tidligere udvidet

andre områder netop for

få ting lavet som måske ellers ikke ville blive lavet så hvis der kunne findes

i første omgang altså inden for de serviceydelser der allerede er omfattet

om spørgsmålet

tak til ordføreren der er fortsat ingen korte bemærkninger så vi fortsætter med talerrækken den næste

åbenbart været dybt i skuffen

forskellige skal vi sige typer af fradragsmuligheder til vores skattelovgivning

allerede gjort reklame for andre fradrag det er

vi sidder i regering og derfor har vi stemt for den der boligjobordning det er det der hedder pragmatisme

man blive udsat for men det er ikke ikke

det er en meget dyr løsning en meget dyr løsning så derfor synes jeg at skatteministeren skal

meget kort bare sige at heller ikke det her forslag kan vi støtte enhedslisten i

med ordføreren for alternativet og det er herre rasmus nordqvist

hvordan vi skaber gode vilkår for professionelle kunstneres arbejdsliv

jeg synes der er vigtigt i det her forslag er

vi ser på hvordan det specifikt er målrettet professionelle kunstnere

hvordan man kan arbejde med det i læseklubber få forfattere ud

er en understøttelse af de professionelle kunstneres arbejde med at få den professionelle kunst ud i hele landet og hvis det er det der ligger i forslaget så

tak til ordføreren man kan blive helt overrasket over

i talerrækken og den næste ordfører er fra det radikale venstre fru zenia stampe værsgo

så meget at gøre med med kulturen og kunsten men

men så uden for skattesystemet så det kunne

perspektivet for befolkningen for jeg tror i virkeligheden at det

som det er beskrevet nu fordi det er så bredt

en afgrænsning af om det er uddannede kunstnere

det er hyggeligt at tage ud en gang imellem en weekend og spille til et bryllup eller en konfirmation men altså ikke

som ellers har været i centrum for for de fire forslag som enhedslisten har

altså for det her brede anvendelsesområde

også bare være en håndsrækning til danskerne

men det har så nok mere det i fokus

det egentlig er noget der vil gøre en afgørende forskel for

er de professionelle kunstnere som har svært ved at

det synes jeg måske vil give mening og så vil vi nok også lande på et noget lavere beløb end de der hundrede million kr som

tilbageholdende i forhold til at love vores støtte

jeg ser ikke flere ordførere i salen i øjeblikket så jeg giver ordet til ordføreren for forslagsstillerne herre søren søndergaard enhedslisten

jeg havde jo næsten tabt mælet over den positive modtagelse

er noget jeg selv har fundet på men det er det så ikke jeg læste en artikel for

skrev en artikel hvor

i forhold til kunsten

hvad skulle argumentet være for at kunne fradrage rengøring af huset men ikke af sindet praktisk set kommer det ud på et

politisk præcedens for en fradragsmodel som denne et fradrag på køb af udøvende kunst ville vigtigst af alt være et skridt hen imod en åndelig forstærkning af danmark og en afstandtagen til den mentale bankerot vi som land på mange måder styrer direkte imod

aldrig brugt mere tid end vi gør nu på at diskutere fysisk sundhed palæo diæter at tælle kalorier og gå i fitnesscenter er det ikke på tide at vi gør noget

den åndelig junkfood vi indtager

de her fire forslag nemlig at sætte fokus på vigtigheden af at vi prioriterer

af beskæftigelsesmæssige grunde af eksportmæssige grunde men også af hensyn til at udvikle vores samfund

større velvære og sundhed

den sammenhæng at det her forslag skal ses

stillede spørgsmålet om afgrænsning og så videre det

beskrivelse af forslaget i deres medlemsblad

det vil alt andet lige gøre det mere attraktivt for private at hyre

og derfor må det formodes at kunne få en positiv virkning for medlemmerne i form af flere spillejob

en trossag og derfor har vi også

omhyggeligt lanceret det her som en forsøgsordning

og se hvordan det går med det

det kan lade sig gøre og så udvikle det derudfra vi tror på at med det her forslag vil vi

udvikle dem i detaljer men blot sige at

hvis der var nogle der prøvede noget de ikke havde prøvet før

nogle spørgsmålstegn i vores hoveder så vi tænker over noget vi ellers har taget for givet

og kan det ske i form af at man har en læseklub hvor man

det er en en rigtig god idé så er det jo frem for alt som

vi ikke indregnet i i omkostningerne fordi vi ikke har lagt vægt på alle de der dynamiske effekter

være væsentlig mindre i forhold

klar til at diskutere alting og skal vi nu diskutere det hele synes vi at i det hele taget skal diskutere

jeg synes vi skal finde en anden måde at finansiere det på

er ikke bare den nuværende regering men også tidligere regeringer

hvad ved jeg så træffer man nogle politiske beslutninger og så støtter man det en sådan ordning i stedet for fradrag går vi egentlig ind for

vi ser meget gerne især ud fra den brede opbakning vi har fornemmet til

så vi kan komme af med alle de der fradrag og jeg

muligvis komme ind på nogle af dem i i mit afsluttende indlæg under det næste punkt

velviljen i forhold til ideen det er klart

men vi håber at vi med det her har været med til at sætte fokus

vigtigt som det om græsplænen er slået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

så er vi nået til sidste akt i denne kunstneriske forestilling

som med film det er sjældent at fireren er bedre end etteren jeg synes personligt at det beslutningsforslag vi

vi kan ikke støtte de tre beslutningsforslag og heller ikke det sidste

at udøvende kunstnere skal have et skattemæssigt fradrag for videreuddannelse inden for diplom og masteruddannelsesfeltet

der svarer til to af de pågældende uddannelser det helt klare udgangspunkt er at en person ikke har fradrag for udgifter der afholdes til videreuddannelse det gælder uanset om man er udøvende kunstner eller ej det er generelle regler og jeg har lidt svært ved at se at vi gennem skattesystemet skal yde tilskud til videreuddannelse for bestemte

for videreuddannelse i vores skattesystem ud over hvad der gælder i dag det arbejdsgiverbetalte

noget målrettet og specifikt for kunstnere synes jeg ikke der er fagligt grundlag for

uenighed med enhedslisten det står mig heller ikke helt klart hvordan enhedslisten vil finansiere de nye fradrag

her beslutningsforslag men det er under alle omstændigheder ikke regeringens politik at skaffe finansiering gennem skattestramninger på andre områder

uddanne sig og ønsker man at videreuddanne sig ved at tage en master eller diplomuddannelse gælder de samme optagelseskrav og den samme brugerbetaling for alle tilsvarende

for særlige persongrupper ud over dem som vi af historiske årsager har i vores skattelovgivning og

støtte det her forslag eller de øvrige

for flere generelle skattelettelser og de vil komme

også de udøvende kunstnere det er ikke udtryk for at regeringen ikke anser kunst eller kulturlivet for at være en vigtig del af vores samfund det jeg også sagt gentagne gange under den tidligere behandling og derfor bliver der også løbende afsat midler på regeringens finanslov for atten til nye kulturinitiativer der skal bidrage til at skabe gode og frie rammer for dansk kulturliv og det er efter regeringens opfattelse den rigtige måde at støtte kulturen på så blev der stillet et spørgsmål

sammenhængen er med omprioriteringsbidraget

dygtige embedsmænd i både skatteministeriet kulturministeriet og finansministeriet

nogle har flere skatteministeriet bla

vi har en udgiftsparagraf og en indtægtsparagraf kulturministeriet har som udgangspunkt kun en udgiftsparagraf

en og tyve på på finansloven og på side tretten i

det flerårige budget

kulturen budgettet kan jo dække over mange ting bygninger og alt muligt andet men

man kigger på hvad nettotallet er kan

til gengæld er der så en stigning i

for to tusind og femten det er nemlig seks milliard

den endelige finanslov så det beløb vil blive større hvor meget større

svare skriftligt på det men det ser for mig ud som om

regeringen prioriterer kulturen måske ikke i det omfang som enhedslisten kunne ønske

ikke udtryk for en en nedprioritering i seks hundrede millionerkronersklassen som

blev givet udtryk for men det præcise svar sender vi over skriftligt

der er et enkelt spørgsmål til skatteministeren

jeg vil bare sige at

meget af ministeren som sætter en ære i at overholde ministeransvarlighedsloven så jeg ser frem til det skriftlige svar

vi er uenige om beslutningsforslagene men vi er helt enige

det sidste som herre søren søndergaard sagde

så siger vi tak til ministeren og går over til ordførerne den første

er så enhedslistens forslag om et fradrag for videreuddannelse

kan gøre det meget kort vores principielle synspunkt om

rimelig på det her område vi hæfter os selvfølgelig ved at

prisen på det her er opgjort til alene elleve million kroner

det skal indgå i den almindelige prioritering hvor vi henviser til

og fem og tyve plan som vi jo selvfølgelig gerne vil drøfte med de partier der vil være med til det når det bliver muligt at realisere det men når det alligevel er fornuftigt at tage en diskussion om uddannelsesforholdene for de kunstneriske udøvere eller

kunstneriske uddannelser hænger det jo lidt sammen med at uanset de tal som ministeren nu

er det jo sådan at der har været sparet på uddannelsesinstitutionerne for kunstneriske uddannelser og

er at sælge noget med merværdi noget som kan referere til en historie kan referere til

og derfor er vi glade for at vi er bekendt med at der er sat et stykke arbejde i gang

at kigge på de kunstneriske uddannelser hvorledes de kan skrues sammen på en anden måde

hvordan vi vægter dem på en anden måde

vi rigtig gerne være med til at diskutere fremover for vi tror at det er helt afgørende at uddannelsesopgaven løftes også for de kunstneriske uddannelser

bare referere til hvad danmark sådan har haft af gode sejre på design

arkitektur film og fotoområdet det har jo ikke været småting det har jo oven i købet kunnet aflæses både i beskæftigelse og indtjening så det er et vigtigt område men

handler om at lave et videreuddannelsesfradrag for udøvende kunstnere og jeg kan ret klart sige at dansk

er finansieringen det er atter bo og gaveafgiften som skal holde for vi synes ikke

ændre på den aftale som dansk folkeparti har indgået med regeringen og så synes vi også at det ikke er særlig smart at nogle særlige udvalgte grupper skal have lov til at have et videreuddannelsesfradrag

tillade mig at sige nogle generelle ting

enhedslisten har jo fremsat de her fire beslutningsforslag fordi man mener at det står ret slemt til med kulturen i danmark

der ikke bliver brugt særlig mange penge på

jeg har jo tidligere fået svar på hvordan det egentlig ser ud

får man nogle tal som måske kan overraske det ser faktisk temmelig godt ud i danmark hvis vi tager de samlede offentlige udgifter til fritid til idræt

kulturelle tjenester i procent af bruttonationalproduktet i to tusind og femten

en procent af sit bnp der var kun et land der brugte mere end os nemlig frankrig som brugte en

tager vi det som procent af offentlige udgifter så brugte vi i danmark

og norge det olierige norge brugte også to procent som danmark

bruger danmark lige så meget på det kulturelle forsvar som vi bruger på krudt og kugler nemlig

hvis vi bare kigger på de samlede offentlige udgifter til kulturelle tjenester i procent af bruttonationalproduktet så brugte danmark nul

der brugte et tilsvarende beløb

så danmark er et land der bruger virkelig mange penge på kunst

nogle gange i debatten om kunst og kultur ikke bare her i folketingssalen ikke bare når venstrefløjen tager det op men også ude i

lyder det som om at vi i danmark er et uland at vi slet ikke fokuserer at vi ikke prioriterer kunsten og det er ganske enkelt ikke rigtigt det kan så være det tredje argument for

stemme nej til dette forslag det er faktisk

tak for ordet jeg har simpelt hen siddet og vredet min hjerne med om der dog ikke skulle være en enkelt filmserie hvor fire rent faktisk er bedre

jeg tænker at olsen banden som jeg ved

skatteministeren har et indgående kendskab til i virkeligheden er et eksempel fordi den første olsen bandenfilm

helt ærlige så der var et eksempel men men ellers

forslag om et videreuddannelsesfradrag for udøvende kunstnere det kommer til lidt at blive en gentagelse af de tidligere taler men i hvert fald som altovervejende udgangspunkt mener vi at det er grundlæggende skævt når vi giver særlige grupper særlige fordele hvis ikke der er en helt særlig begrundelse for at gøre det

kan vi altså heller ikke støtte at der skulle indføres nogle særlige fradragsmuligheder

opmærksom på at udøvende kunstnere jo altså har mulighed for at benytte sig af uddannelsessystemet som sådan herunder det brede udbud

den baggrund må jeg altså sige at venstre

hvis nu man

gøre skattelovgivningen så indviklet som muligt og lægge lag på lag og fradrag på fradrag så det kun kræver mere og mere kontrol så har vi nu fået en stribe af forslag

et stort fejlskud uanset hvor sympatisk indholdet kan være og derfor har det efter min

så synes jeg virkelig vi kunne sætte perspektiv på det og så bruge de penge til at sænke skatten for almindelige mennesker også kunstnere i stedet for det her cirkus

skatteministeren skal have medarbejdere der skal sørge for at melde sig til alle receptioner ved halvtreds

forslag så altså ét stort vildspor

mener vi også at det bør omhandle skabende kunstnere og ikke kun de udøvende

fast arbejde fast arbejdsgiver og dermed kan gøre brug af de muligheder der er for efteruddannelse på den måde på den måde kan man sige at kunstnere lidt er en prototype på nye måder at arbejde på som faktisk vokser for tiden faktisk ser vi flere og flere der ikke nødvendigvis har fast arbejdsgiver faste arbejdstider og det skal vi jo formå at håndtere også når det kommer til

tilbyde det til flere der ikke nødvendigvis får fast arbejde fast arbejdsgiver og faste arbejdstider

er bare realiteten i dag at den forandring er ved at

så lad os dog se på at finde gode løsninger for de mennesker

at se hvad der fungerer det her handler også om at arbejdsvilkår for

mange kunstnere er under pres vi binder flere og flere af vores kulturkroner op på mursten og dermed er der mindre til produktion og hvordan er det så vi gerne vil have at kunstnere kan have et arbejdsliv jamen der bliver man nogle gange nødt til at få noget videre og efteruddannelse og nogle gode eksempler

sin viden og sine metoder som kunstner i spil på andre måder men det kræver altså noget videre og efteruddannelse og nej der har kunstnere som oftest ikke de samme muligheder som folk med et fast arbejde

præcis derfor synes jeg faktisk at det her forslag er et af de allermest nødvendige forslag i den her pakke der er fremsat af enhedslisten fordi det også er noget vi kan brede ud og bruge meget bredere i forhold til det forandrede arbejdsmarked som vi

herre rasmus nordqvist at det er det her forslag vi

begrunde hvorfor lige præcis kunstnerne skal have

en særbehandling på det her område der er også andre grupper der har

videreuddannelse og i mindst lige så høj grad som kunstnere og så skal man i øvrigt ikke glemme at nogle af de allerallerdyreste uddannelser

i vores land er nogle af de kunstneriske uddannelser derfor synes at der er

skulle give sådan særlige vilkår for at uddanne sig i en anden retning når man har fået en uddannelse som skuespiller instruktør musiker

det er uddannelser hvor der bliver optaget ganske ganske få

statslig hjælp til videreuddannelse gør at vi ikke kan støtte forslaget selv om det jo er relativt billigt i forhold til nogle af de andre forslag

der er et ønske fra herre rasmus nordqvist

de her prekære ansættelser som flere og flere har altså hvor man ikke har en fast arbejdsgiver og dermed

at uddanne sig i en anden retning er ordføreren ikke enig i at man godt kan stå på et tidspunkt hvor man ikke kan få et arbejdsliv til at hænge sammen som udøvende eller skabende kunstner og derfor må få nogle andre redskaber med for at kunne sætte sine kunstneriske metoder i spil på andre måder til glæde for samfundet så man netop bruger sin uddannelse som er dyr som ordføreren

man ikke smider den helt væk og tager en helt ny uddannelse i stedet

men hele diskussionen om prekariatet afgrænser sig jo ikke kun til kunstnere det er også en diskussion vi har i forhold til en masse andre erhverv

hen fysisk ikke er i stand til at fortsætte det kan være håndværkere som så vil bruge nogle af deres praktiske kompetencer til at blive lærer inden for nogle af de områder

selv om der er særlige vilkår for kunstnere der gør at

var inde på i min ordførertale handler det også om at finde de rigtige redskaber

inde på at det er noget der vokser og og det er også det som fru zenia stampe nævner her

det så ikke netop en god idé at prøve af i stedet for at lave en ordning der gælder for alle så sige lad os lige prøve det af her

til alle de andre faggrupper og personer

som står i de her situationer og som jo vokser som gruppe

det her er uden tvivl et område der optager os rigtig meget vi har jo selv fremlagt et udspil der handler om at alle har en personlig uddannelseskonto og det ville jo i

højde for den her problemstilling og ikke kun komme kunstnerne til gode men sådan set alle

at viderekvalificere sig inden for et område men også

det kan der være forskellige årsager til som jeg nævnte før og der kan også være risikoen for nedslidning

og anerkender så også at er så stor en problemstilling at den altså også er relevant for mange andre grupper

for talen og svaret nu er jeg selv uddannet på en af de her meget elitære uddannelser

men jeg er

bydende bekendt med hvordan lønningerne og arbejdsmarkedet ser ud efterfølgende efter uddannelsen og det er jo så ikke kun

en minoritetsbaggrund i forhold til at vi

at der er mange andre brancher som som også er presset hvilke brancher som

jeg kan forstå at der er rigtig mange kan man sige

freelancere og går fra den ene kontrakt til den anden kontrakt

en række opgaver i stedet for at fastansætte folk

det kan så godt være at lønningerne er særlig

overblik over i forhold til alle mulige andre

sektorer men jeg tror ikke det er for meget sagt og det blev også bekræftet af alternativets ordfører at det her er en meget bredere problemstilling som i virkeligheden også fortjener et meget bredere svar end at vi begynder at gå ind og lave særregler for enkelte grupper

tak for uddybningen jeg er helt enig

også bare for at høre ordførerens egne opfattelser af hvilke områder der er ramt vi ved at tredive til fem og fyrre procent af det amerikanske arbejdsmarked går ind i den her prekariatlignende struktur hvor de er projektansatte og er usikre fremtidsmæssigt men i forhold til det her område

nævner vores ordfører jo også at det skulle omhandle skabende såvel som udøvende kunstnere

vel så vil udvide gruppen som som

også taler om med kunsthåndværk og så videre kunne det ikke være en idé

afprøve det her og finde noget som som en løsning

nu har vi jo selv brugt rigtig lang tid på at udvikle en model som vi så hellere vil forfølge

forslagsstillerne herre

en artikel under overskriften kunstakademier uddanner til høj ledighed og lav løn og det blev så dokumenteret nede i artiklen

rigtig mange der efter meget lange kunstneriske uddannelser

af arbejdsløshed i kortere eller længere perioder og for nogle altså i længere perioder

der er noget med at dimensionere nogle uddannelser der er noget med at skabe noget mere

og frem for alt ville skabe mere beskæftigelse der ville komme ud med kulturelle og kunstneriske tilbud i hele landet i hele landet

været formålet med forslagene men der vil formentlig

anden grund ikke slår igennem og ikke kan få arbejde inden for det område og hvad

det er jo her det her forslag kommer ind

eller

det som det her forslag handler om altså som eksempel en musiker der med kryds og kors og bånd og stjerner og det hele

vil kunne bruge sin faglighed og den kortere tillægsuddannelse

mulighed for at man kan få en tillægsuddannelse hvis man er ansat et sted kan man som regel få uddannelse og hvis man er selvstændig erhvervsdrivende har man også

at få uddannelse problemet er er dem som ikke

at man skal kunne få mulighed for at få uddannelse til op til

enten vil være en en masteruddannelse eller en kandidatuddannelse som

diplomuddannelse eller to diplomuddannelser

udnytte ressourcer på

den uddannelse vi udnytter er en uddannelse der allerede er

at det her forslag modtages

kan man i billedkunstnernes forbunds blad læse

forslaget er et skridt på vej til at give os mulighed for at komme på niveau med resten af arbejdsmarkedet når det gælder efteruddannelse

på niveau med noget rigtig mange andre på arbejdsmarkedet allerede har ret til

generelt da det her er det sidste af vores forslag

ideen jo været at sætte fokus

ikke alene kunstneres vilkår men også på på kunstneres beskæftigelse og

kunsten ud i landet og det synes jeg at den her debat har har bidraget til og det er vi da glade for også selv om vi kan regne os frem til at forslagene ikke umiddelbart bliver vedtaget men jeg vil godt lige et øjeblik dvæle ved nogle af de indvendinger der har været

den socialdemokratiske ordfører flere gange brugt den indvending vi i socialdemokratiet kæmper for velfærd og så kan vi altså ikke prioritere

langt langt under hvad gennemsnitsindkomsten for den øvrige befolkning er og kan vi ikke lige holde fast i at

under ethundredetusind kroner om året kan vi ikke lige holde fast i at det er langt under den gennemsnitlige befolknings så derfor

med en guldske i munden flere guldskeer

for at give folk en mulighed for

undersøge om de kunne slå igennem og leve af deres kunst eller at finde noget andet

hele den her diskussion om om fradrag og den startede jo

første tale der var partier der gik på talerstolen og insisterede på hvor meget de var mod fradrag undtagen

helt i orden at

der var et fradrag

med fradrag til særgrupper

dis ordningen som betyder at søfolk

har man fritaget søfolkene for skat sådan

søfolkene kan få en lavere løn

for professionelle sportsudøvere

som betyder at beboelsesejendomme ved bondegårde vurderes eller beskattes efter særlige regler

snakke om det omtalte havfradrag for fiskere

er det for ansatte eller selvstændige fiskere der har været registreret som erhvervsfiskere i løbet af indkomståret

skal mindst have en varighed på tolv timer ved en havdag forstås fire og tyve timer ved længerevarende fangstture

når turen varer over fire og tyve timer

ottehundrede kroner årligt jo er masser af fradrag

man kan gå i gang med hvis man har lyst og derfor synes jeg helt ærligt ikke

det lyder ærlig talt en smule hult i mine ører men jeg ser frem til

er opbakning jeg anerkender at liberal alliance

stemme for det bliver jo spændende hvad resten af partierne

på at de her forslag kan være med til at fremme den debat der sikrer bedre beskæftigelse færre arbejdsløse og mere rationel udnyttelse af samfundets ressourcer og frem for alt at kunsten og kulturen kommer ud i hele landet tak

egentlig bare takke for at i sætter fokus på på det her problem og egentlig også for

at have modet til at sige at kunsten skal fylde mere

præger os som som samfund

hvis de vilkår der så er for de skabende og udøvende kunstnere ikke er tilstrækkelige

have så må vi gøre noget så jeg håber at vi kan fortsætte

facebook for eksempel jeg tror ikke at det her er en vindersag for os men nogle gange bliver man jo nødt til at sige sandheden til folk og det der har skabt det danske det danske samfund og det der har skabt fremdriften i det danske samfund har været at vi har været åbne over for kunst og kultur

derfor er det utrolig vigtigt at vi hele tiden fører diskussionen om hvordan vi på den bedste måde understøtter dem jeg kaldte opdagelsesrejsende opfindere folk der går ud i fremtiden og ser på fremtiden føler på den

og giver os andre

hvad der ligger derude det er det den skabende kunst kan og den er helt afgørende for vores samfund

der ser ikke ud til at være flere korte bemærkninger så vi siger tak til herre søren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

danmark er en stolt fiskerination vi har en lang og stor historie inden for fiskeriet og ikke mindst kystfiskeriet som det kaldes i dag har været en vigtig del af rygraden i dansk fiskeri historisk i dag er det efterhånden ved at være anderledes kystfiskeriet er presset i bund men der er stadig noget fascinerende noget inspirerende og tror jeg for mange unge mennesker også måske endda motiverende ved historien om dansk fiskeri herunder også kystfiskeriet kystfiskeriet er presset i dag

flertal i folketinget også lavet en fiskeripakke hvor der bliver afsat særlige fiskeressourcer til en ny og beskyttet kystfiskerordning med det klare formål at beskytte kystfiskeriet beskytte de kvoter som vedrører kystfiskeriet ud over de politiske initiativer er

som bruger tid og energi på at fortælle historien om dansk kystfiskeri de gør det levende

om livet på de

for danmark og dansk fiskeri med det lovforslag vi behandler i dag får disse foreninger nu nye muligheder for at lande og sælge fisk ganske vist i et begrænset omfang men dog på en måde som giver dem mulighed for at drive deres forening fremme formidlingen

danske kulturarv omkring kystfiskeriet det er et fint

men vi har en bekymring om at foreningsfartøjerne først ser ud til at kunne komme i gang måske til næste år det er vores ønske

at foreningsfartøjerne kan komme i gang med at fiske og afsætte fisk allerede fra

derfor har vi et bekymringspunkt

hvis man fører et foreningsfartøj og har

gør man det med et almindeligt duelighedsbevis

at man er i stand til at føre et fartøj men med de nye regler hvor man får lov

opstår der pludselig en ligestilling mellem foreningsfartøjsfiskere og erhvervsfiskere det mener vi er en dramatisk stramning som vi håber der kan blødes op på i erkendelse af at foreningsfartøjer netop er en hybridmodel som ligger

sted imellem det rekreative fiskeri og erhvervsfiskeriet

a fiskerstatus i vores optik

et forsøg på at lukke et hul i fiskerilovgivningen det kan vi også bakke op om der er også en indsnævring af personkredsen når det vedrører arv

a status i fiskesammenhæng

og derfor er vi tilhængere af den indsnævring der er

sidst men ikke mindst er der jo også bierhvervsfiskernævnets sammensætning hvor jeg må sige at jeg synes det er klogt at man lader være med

enkelte foreninger i i generel lovgivning og går over til en god eller i hvert fald bedre skik

hvor man nævner at det skal repræsentanter for erhvervet mere end for konkrete

fra sf og det radikale venstre og sige at de med de samme bekymringer om foreningsfartøjer også kan støtte lovforslaget

har korte bemærkninger og vi går videre i ordførerrækken til herre ib poulsen

tak for det det er jo fuldstændig rigtigt at danmark er en historisk og stolt fiskerination det værner vi om vi kender jo alle situationen når vi kommer rundt både i nogle små havne og nogle af de store havne og også når vi

ude på motorvejen og ser nogle af de store lastbiler der er på vej sydover med nogle af de flotte store

til det samlede billede af at dansk

fiskeri er en væsentlig del af dansk eksport det er en væsentlig del af vores bruttonationalprodukt der er rigtig mange arbejdspladser på spil uden for den her dagsorden

har vi jo hele dagsordenen

brexit hvor vi ved at fiskeri betyder en masse

fiskerierhvervet i denne tid jeg synes at det er godt at høre flere ordførere der ligesom også tager hvad kan man sige hele fiskerierhvervet til sig og når man sådan

mere og mere tydeligt for mig i hvert fald det tror jeg det gør for de fleste at det er utrolig vigtigt at vi har et meget varieret fiskerierhverv

fremover tidligere ordførere har peget på at det kystnære fiskeri er utrolig vigtigt man kan næsten

stadig væk lugter af fisk kan man sige det betyder også noget turistmæssigt det betyder noget for de lokale arbejdspladser men det er også lige så vigtigt

dér hvor man får landet de store mængder

er varegrundlag for

der arbejder med at forarbejde

ved jo også når man kigger ind i fremtiden at lige præcis

være en meget vigtig bestanddel af udviklingen på hele fødevaremarkedet også når man kigger

så vil jeg bare tilslutte mig det der også

det som lovforslaget indeholder om

de frivillige kystfiskerforeninger de udgør en vigtig tradition i erhvervet det

imellem os i partierne og i fiskeriordførerkredsen på den baggrund kan jeg selvfølgelig på venstres vegne tilslutte mig det her lovforslag og vi bakker helt op om

så vi går videre til herre søren egge rasmussen

vi er med i den her vækst og udviklingspakke som

tilbage i december to tusind og seksten og som sådan overordnet set havde til hensigt at gøre op med med de her kvotekonger som har

samtidig var der et klart pejlemærke for at vi skulle

det her lovforslag sikrer ikke fuldt ud de to hensigter i i fiskepakken men de tager små dele af det med

i i den her udvikling og profilering af det kystnære fiskeri at vi nu

at det ville være rigtig godt at finde en løsning sådan at de foreningsfartøjer kunne komme ud at fiske

set er et væsentligt parameter om det så er ministeren

anden dispensation eller deslige må man kunne finde ud af og

at det ville være godt via en udvalgsbehandling at vi ligesom får klarlagt hvad mulighederne er hvis man skal

fange i år samtidig med at sikkerheden

nogle tiltag som som kan gøre at der bliver strammet op med hensyn til

at vi lukker et hul med med det som

der kan arve efter en fisker og vi støtter også de ændringer af bierhvervsfiskerudvalget som er lagt ind i forslaget så et

få sikret at foreningsfartøjerne kan få nogle fisk i år

at agere på havet det ser vi frem til at vi

tak til søren egge rasmussen vi går videre i ordførerrækken til herre carsten bach liberal alliance

jeg skal ikke tage voldsomt meget af mine kollegaers

tid men blot konstatere hvad der i øvrigt også er konstateret flere gange tidligere fra talerstolen at lovforslaget her indeholder en række mindre ændringer i henhold til aftalen om fiskeripakken

også bliver taget initiativer til at fremme det stolte og traditionelle danske lokale kystfiskeri

og hvor der så også laves nogle justeringer af kravene der stilles

erhvervsfisker med a status det er ud over det

også nogle tekniske justeringer og tilretninger og alt sammen noget som er på linje og niveau med liberal alliances ønsker til udviklingen i danmarks

fiskeripolitik og derfor støtter liberal alliance selvfølgelig lovforslaget

går videre til herre

af fiskeriloven

vi kan som

tilslutte os forslaget vi kan også tilslutte os de indvendinger der er kommet på vegne af flere af de andre partier i forhold til de frivillige foreningers fiskerettigheder

erhvervsfiskere det er en smule

det omfang af fiskeri som de har mener vi også så vil vi

tale om et punkterne som omhandler indsnævringen af kredsen af arvinger som vi selvfølgelig støtter op

at regulere

at skabe mere lighed i vores verden

pålægges en ekstraskat på femten procent vi foreslår en formueskat det kan vi også sætte i relation til den omtale der har været

vil vi jo godt afskaffe de skattefordele ved generationsskifte også apropos

tusind og femten for familieejede virksomheder det

var ordene

den skattepolitik som jeg fremlægger her jo er en del af den generelle beskatning i danmark og ikke i henhold til aftalen så det vi har tilsluttet os står vi selvfølgelig ved den formueskat

vi ønsker for for hele danmark og ikke kun for for fiskeriet

synes det er alle erhverv der skal der skal bidrage til

så vi går videre til den næste ordfører som er herre orla østerby konservative folkeparti

fremsat som en del af fiskeripakken og de politiske aftaler fra

dels indsnævrer det kredsen af personer

arve en bestående fiskeribedrift

genregistrering som erhvervsfisker med a status samt en modernisering af lovbestemmelserne

det er kort fortalt det vi

er det jo nogle af nogle af de mindre ting som vi har

at det ikke er vigtigt for de mennesker det drejer sig om men overordnet set må vi jo sige at

politikere men også ude i medierne og

med yderligere lovgivning på på andre områder som er i lidt

sker i løbet af i år vi skal huske på at at for mange samfund er fiskeriet også

af betydning for lokalområdet jeg

thyborøn havn thyborøn havn er i

enorm vækst fiskeriet er i enorm vækst erhvervene udeomkring er i stor vækst og derfor er det

at beslutte det her i dag og derfor siger

tak til ordføreren så er det ministeren for fiskeri og ligestilling

normalt vil man ved en

haft lige nu og her men det har vi jo jævnligt og og tak for altid gode debatter om det her

i hvert fald starte med at sige tak for den pæne modtagelse

er en del af fiskeripakken altså en del af aftalen om fiskeripakken og jo også en del af den politiske aftale vi indgik tilbage i november måned omkring en indsats mod kvotekoncentration og dette forslag

en del af de initiativer som netop skal sikre at dansk fiskeri også i fremtiden

og også bidrage til udviklingen i lokalområderne i lyset af den kritik der har været på kvotekoncentrationsområdet

til opfølgning af den politiske aftale af

sekstende november sidste år blive strammet op på reglerne for erhvervsfiskere med a status

disse fremover aktivt skal frasige sig deres status som erhvervsfisker såfremt de i en periode ikke længere kan opfylde betingelserne i henhold til fiskeriloven og den her frasigelse vil så til gengæld sikre at de får mulighed for at genregistrere sig inden for fem år forslagets bestemmelse om at kun børn ægtefæller eller samlevende midlertidigt kan overtage en bestående fiskeribedrift i tilfælde af dødsfald er også en udmøntning af den politiske aftale fra den sekstende november sidste år

i lovteksten af den personkreds der kan komme på

som har været sammensat af udtrykkeligt nævnte organisationer fra erhvervet og det rekreative fiskeri

med den nye formulering i bestemmelsen

at have en langt mere smidig tilpasning af medlemskabet i takt med eventuelle organisationsændringer

jeg har noteret mig de bekymrede røster der er fra

et flertal af ordførerne i forhold til foreningsfartøjer

som enhedslistens ordfører sagde det meget præcist dilemmaet

foreningsfartøjsinitiativ samtidig med at der også er nogle sikkerhedsforanstaltninger som reguleres i en helt anden lovgivning end i fiskeriloven

en bekymring for hvordan vi kan sikre at det her kan komme til at fungere og helst

hvis muligt allerede til sommer

ærlig at sige at det er dilemmafyldt

jeg mener at det er afgørende at vi

er ude på havet og skal føre et fartøj som lige pludselig får status af at være

fordi man faktisk kan lande sine fangster

sælge dem jamen så er man jo de facto

skabe den her hybrid og lige nu og her kigger vi ind i regelsættet

søfartsstyrelsens sikkerhedsregler for når man

fordi sikkerheden alt andet lige det håber jeg også vi er enige om vægter højt men nu kommer vi til at have et

grundigt udvalgsarbejde og få set ind i

jeg ser frem til et godt udvalgsarbejde og det var ordene

jeg er enig i at det er dilemmafyldt når man vil lave

mellem et rekreativt fiskeri og et erhvervsfiskeri men jeg vil også sige det på den måde at

meget store fartøjer med mange fangstdage og med meget store omsætninger de foreningsfartøjer der er på spil i den her sammenhæng er jo fartøjer der i dag bedriver fiskeri som føres

at formidle kulturen så derfor er mit spørgsmål selvfølgelig bare om om jeg kan forstå ministeren sådan at hun vil gå positivt ind i at finde en model der gør at de her foreningsfartøjer kan komme ud at bedrive det her nye marginale fiskeri allerede i indeværende år

at vi netop har skabt den her hybrid og ja

var det så den forkerte vej vi gik er det os selv i virkeligheden

nogen som helst mulighed for at man kan

fremdrift og så videre for for erhvervet ved nogle lempelser i forhold til til søfartsstyrelsen

er ligesom de to veje lad os bruge tiden på netop at få afsøgt hvilken

der er den mest fornuftige og og naturligvis

har også noteret mig ønsket om at det skal være allerede til sommer

i hvert fald at gå på kompromis med sikkerhedsregler og det er det der er dilemmaet

det korte svar var klart det bedste for det var bare et ja men jeg forstår udmærket de dilemmaer

nu taler jeg om folketinget men jeg taler også

end alene fiskeriministeren jeg tænker også på erhvervsministeren

sidestille hundrede procent med meget store

som har et helt andet fiskeri derfor må der kunne findes en hybrid og

række min hånd frem til at vi finder den i et godt og konstruktivt udvalgsarbejde

egentlig blot en tilkendegivelse om at ja det er den tilgang jeg sådan set har til at løse den her opgave og og som regering

er altid at alt kan løses med den lovgivning man selv har på den måde er regeringen også

være drøftelser på andre ressortområder for at finde ud af

er vi finder den klogeste løsning

tak til ministeren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

forhandlingen er åbnet herre mattias

der bor over ethundredetusind danskere i udlandet og der bor endnu flere udlændinge her

ligesom man skal lufte lidt ud i sit hus for at undgå at der bliver for indelukket

er derfor ikke generelt modstander af indvandring men vi er modstandere af indvandring når det bliver for dårligt reguleret

ikke kan styre hvem der kommer hvornår de kommer og hvordan de kommer der er behov for kontrol med indvandringen det er et helt rimeligt krav for ethvert samfund de mennesker vi skal snakke om i dag er netop den del af indvandringen der er ganske udmærket reguleret der befinder sig i dag omkring tolvtusind mennesker på de såkaldte erhvervsordninger som vil blive omfattet af det her lovforslag det kan for eksempel handle om folk med særlige kvalifikationer særlige uddannelser højere lønninger og forskere men det handler også om folk der arbejder til lavere lønninger i landbruget lovforslaget kommer efter en række historier i medierne

udlændinge der er kommet i klemme fordi de har brudt lovgivningen

bijobberi deres opholdstilladelse er knyttet til en bestemt arbejdsgiver men de har taget arbejde andre steder og er derfor blevet mødt med en bøde og en meget lang udskydelse af deres mulighed for at få permanent ophold i danmark

også været avisartikler om at de her udlændinge ikke kan være frivillige hos spejderne eller i fodboldklubben uden at bryde reglerne lovforslaget imødekommer de her uretfærdigheder

udlændinge at tage op til tolv timers ugentligt arbejde hos en anden arbejdsgiver end den virksomhed hvor de har hovedbeskæftigelsen så længe

udfører nogenlunde den samme slags arbejde for det andet bliver deres mulighed for permanent opholdstilladelse ikke udskudt i femten år

for det tredje bliver der nu åbnet op for at

udlændinge kan være frivillige frivillige i foreningslivet så længe de ikke fortrænger ordinært ansatte

styrkes myndighedernes muligheder for at kontrollere at reglerne overholdes vi synes grundlæggende at lovforslaget er godt men vi har også taget initiativ til at stille en række ændringsforslag for første

ønsker vi at de omkring to tusind der arbejder i landbruget som fodermestre og driftsledere ikke skal være omfattet af de her lempelser der er rigelig med udfordringer med at håndhæve almindelige vilkår i landbruget og vi ser derfor ikke nogen grund til at lempe reglerne på det her område i samme omgang ser vi heller ikke noget grundlag for at lempe reglerne for de udlændinge der

for at arbejde på boreplatforme for de grupper vil muligheden for at tage arbejde hos en anden arbejdsgiver og muligheden for selv at stifte virksomhed ved siden af derfor ikke være omfattet af regeringens forslag til lempelser hvis altså vores ændringsforslag kommer igennem vi har dermed lyttet til de bekymringer der

blandt andet i høringsrunden fra fagbevægelsen som frygter et pres på danske lønmodtageres løn og arbejdsforhold for det andet ønsker vi at det efter et par år bliver evalueret hvordan de nye regler har påvirket arbejdsmarkedet sådan en bestemmelse vil også fremgå af et

endelig for det tredje ser vi ikke nogen årsag til helt at fjerne muligheden for at udskyde udlændinges mulighed for at få permanent ophold

i førstegangstilfælde giver det god mening at man skal slippe med en bøde men hvis reglerne fortsat overtrædes tror vi det er fornuftigt at det fortsat skal kunne få konsekvenser for den permanente opholdstilladelse vi foreslår dog at muligheden bevares med en nedsat karenstid fra femten til syv år til sidst vil

er en masse mennesker kommet i klemme fordi myndighederne er blevet bedre til at sammenkøre nogle registre det gælder for eksempel de forskere og musikere der har optrådt i medierne

vil det være ønskeligt hvis de her konkrete personer kan blive omfattet af de nye regler sådan at de ikke skal vente femten år på at få permanent ophold men kan nøjes med at betale bøden jeg synes det ville klæde os hvis det rent juridisk kunne lade sig gøre og det vil vi forsøge at få afklaret i udvalgsbehandlingen med de ændringsforslag og kommentarer kan vi støtte lovforslaget

i i det store og hele men jeg forstår ikke den her aversion imod dansk landbrug

en bibeskæftigelse hvorfor ønsker man

at straffe dansk landbrug i i det her

da de her sager begyndte at komme i medierne så vi jo blandt andet en forsker på skatteområdet

og forskeren ville gerne ud og holde et foredrag et andet sted blandt andet herinde i folketinget og musikerne ville gerne have mulighed for at spille tuba for et symfoniorkester et andet sted i landet

mening men der er også omkring to tusind østeuropæere herunder rigtig mange ukrainere på nogle af de her landbrugsordninger og vi synes ikke der er noget grundlag for at skulle åbne yderligere op for at de skal kunne arbejde i dansk landbrug når vi i forvejen ser at der er problemer

overenskomstdækket landbruget og at få sikret at der er almindelige

ikke nogen grund til at lave de lempelser her hvis det er sådan at der skulle være en som er her som driftsleder eller fodermester som har lyst til at arbejde på nabogården kan de jo bare søge ligesom de kan i dag

har problemer med at håndhæve reglerne på området at skulle åbne op for at man skulle kunne bijobbe uden at der skal være sådan

afhængig af udenlandsk arbejdskraft der kommer og bidrager så hvorfor og jeg føler ikke

kom med et egentlig svar begrænse det hvorfor må for eksempel en en

fodermester ikke holde et foredrag om aftenen om hvad det

unge danskere der måske ønsker at arbejde i landbruget med erfaringerne

hvorfor vil man begrænse lige præcis landbruget

vi synes ikke at en ung fodermester skal rende rundt og holde foredrag så så vidt jeg forstår regeringens lovforslag

handler det også om at en ung fodermester skal kunne tage ind på nabogården og være fodermester og foretage den samme type arbejde og det ser vi ikke noget

behov for vi kan godt se et behov for at en musiker kan gå rundt og spille tuba i et andet orkester

kan tage ud og holde et foredrag for folketingets skatteudvalg feks men vi kan ikke se noget grundlag eller behov for at der hvis man er her på en arbejdstilladelse til at arbejde på en bestemt landbrugsbedrift så

være mulighed for at kunne bijobbe uden at der skal ansøges om det på et område hvor der i forvejen er problemer med at håndhæve danske løn og arbejdsvilkår

vi går videre i rækken til herre martin henriksen dansk folkeparti

også det forløb der har været har været meget besynderligt det er jo sådan her her

sød asiatisk kvinde bliver gift med herre jensen eller herre hansen og

gud forbyde det glemmer at indlevere nogle ting til tiden

måske rejse tilbage til sit hjemland og søge en gang til derfra fordi man ikke har sørget for at tingene er blevet bragt i orden der stiller vi altså klare krav i sådan et tilfælde

overholde reglerne så laver vi bare reglerne om det gør vi jo ikke der står vi fast på at

og forventer at folk sætter sig ind i reglerne gør de

om meget dygtige udlændinge udenlandske forskere

altså mennesker som er så kloge og har taget lange uddannelser

sætte sig ind i de regler og krav vi stiller når de

overtræder reglerne så laver vi bare reglerne om det synes vi i dansk folkeparti er en anelse besynderligt for det burde jo om nogen være de her mennesker som kan finde ud af sætte sig ind i reglerne med de lange uddannelser

mange af de ting som

har været fremme i medierne hvor folk har fået bøder og på anden vis er blevet sanktioneret

foredrag forskellige steder

blevet orienteret om reglerne så man ved at man skal spørge om lov

skal sørge for at rette henvendelse til de relevante myndigheder

er et problem

om udenlandske forskere hvorfor skal man så lige pludselig begynde at lempe reglerne for alle mulige andre personer der arbejder på boreplatforme personer der arbejder i landbruget hvorfor er de lige pludselig kommet ind i det her lovforslag når

få noget af sin politik igennem i forhold til udenlandsk arbejdskraft

på så ser det ikke altid så så hensigtsmæssigt ud så

kommet hertil og har fået tilladelse til at arbejde for en bestemt virksomhed

søger om om hvorvidt det er i orden

arbejder ulovligt danmark har det en konsekvens og det har

det sværere for dig at få permanent opholdstilladelse der vil regeringen så gå ind og svække reglerne så det ikke

for de her mennesker bliver sværere at få permanent opholdstilladelse man vil fjerne den karensperiode

have en konsekvens og det skal også være sådan at det bliver vanskeligere at få permanent opholdstilladelse i danmark i øvrigt er det jo sådan at for udlændinge der arbejder meget er det allerede i dag faktisk lidt nemmere at få permanent opholdstilladelse så der er ingen grund til også på det her område

hvis man så skal finde på noget noget positivt at sige

man jo sige at det da lyder meget fornuftigt at

en udenlandsk forsker kan få lov til at være fodboldtræner i en fodboldklub uden at spørge om lov først

forslag så vi er er ret skeptiske fra dansk folkepartis side og vi må jo se hvad der kommer ud af det i udvalgsbehandlingen

venstre mener vi at udlændinge der kommer til danmark skal bidrage til samfundet det er ganske enkelt et krav og derfor må vi også stoppe op og sikre at vi er rimelige når vi stiller det krav og ikke begrænser på

urimelig vis

tilretter reglerne for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde så de udlændinge der måtte have intentioner om det

bijob lovforslaget her har nemlig baggrund i en række konkrete sager hvor reglerne for at opnå arbejdstilladelse til bibeskæftigelse har været ufleksible vi skal altid kigge på om vores lovgivning fungerer ude i den virkelige verden udlændinge med

arbejdstilladelse som forskere får således nu lov til at tage bibeskæftigelse uden først at indsende en ansøgning de nye regler om at man ikke længere behøver at indsende en særskilt

ansøgning for at opnå en arbejdstilladelse

bibeskæftigelse de udlændinge der måtte ønske at bidrage ved at udføre ulønnet frivilligt arbejde

som herre martin henriksen var så glad for

omfattet af ansøgningsfritagelsen

så kan udlændinge bidrage mest muligt mens de er her når det er sagt

kontrol med hvilke udlændinge der får arbejdstilladelse og føre kontrol med arbejdstilladelsernes indhold derfor noterer jeg mig med tilfredshed at der af lovforslaget også fremgår en begrænsning i bibeskæftigelsens omfang når fokusset er på bibeskæftigelse skal der også være en sammenhæng mellem hoved og bibeskæftigelse på den måde kan vi sikre os at de mere fleksible regler medfører reelle tilladelser til bibeskæftigelse og ikke misbruges derudover påpeger lovforslagets indhold også at karensperioden på femten år stadig væk opretholdes for de udlændinge uden opholdstilladelse der har udført ulovligt arbejde jeg er overbevist om at lovforslaget vil få succes med mere fleksible regler for udlændinge til at udføre bibeskæftigelse og frivilligt arbejde derfor støtter venstre lovforslaget

tankegangen bag

normalt har det synspunkt og

har det en konsekvens og hvis man så i øvrigt vil være her

ikke gælde for folk som ulovligt tager arbejde i danmark

fortsætter jo som jeg sagde for folk der er her ulovligt men

hvor folk er blevet straffet helt urimelig hårdt

allerede er her og er her på lovligt ophold og

så ønsker vi at lempe reglerne på det på det område

skal man fritage folk som er rigtig kloge og rigtig dygtige det får vi jo altid at vide de kan en masse ting de har

ikke være bedre hvis vi for eksempel fik nogle danskere flyttet fra kontanthjælp og ud at arbejde i landbruget i

for at vi siger at nogle af dem der er i landbruget fra ukraine arbejder lidt længere

at få danskere ud på arbejdsmarkedet har vi jo ydet en enorm indsats og

vores beskæftigelsesminister har haft rigtig rigtig stor succes med at få folk fra passiv forsørgelse over i aktiv

til herre mattias tesfaye at de er en så vigtig del af

vores økonomi vi er så afhængige af udlændinge

i forhold til selve spørgsmålet om

som sagt har haft nogle meget meget uheldige sager hvor vi har følt at folk er blevet straffet urimelig hårdt

og det ønsker vi ikke at gøre igen

bemærkninger vi går videre i ordførerrækken til herre finn sørensen enhedslisten

tak

når vi skal forholde os til det her lovforslag det ene er at det ikke skal være for bøvlet at udnytte

den mulighed for bibeskæftigelse i relation til hovedbeskæftigelsen som jo allerede er i loven i dag og som udlændingen har fået arbejdstilladelse til altså hovedbeskæftigelsen det andet er at vi som hidtil skal gøre hvad vi kan for at sikre at udlændinge her i landet arbejder på lige vilkår det vil sige på sædvanlige løn og ansættelsesvilkår hvilket jo også er en betingelse for at få arbejdstilladelsen til hovedbeskæftigelsen

det er jo et helt grundlæggende princip i den danske udlændingepolitik

i hvert fald også enhedslistens grundholdning at

velkomne til at arbejde her i landet men det skal ske på lige vilkår med herboende altså på sædvanlige løn og ansættelsesvilkår som lovforslaget ligger nu

mener vi ikke at der er den fornødne balance imellem de to hensyn det skyldes jo primært at der ikke længere skal stilles krav om arbejdstilladelse til bibeskæftigelsen og dermed jo heller ikke krav om at den foregår på sædvanlige løn og ansættelsesvilkår det sker vel at mærke samtidig med at man foreslår en ret høj ramme på tolv timer i gennemsnit

inden for et kvartal for bibeskæftigelse inden for alle de ordninger som kan give arbejdstilladelse for tredjelandes borgere herudover er der nogle uklarheder i forslaget bibeskæftigelsen skal have sammenhæng med hovedbeskæftigelsen står der det er så belyst med nogle eksempler men det er jo ikke i sig selv en klar definition og det mener vi kan give nogle problemer for de udlændinge der benytter sig af muligheden hvornår er de på den rigtige side af stregen formålet med det her

ret fjollede sager som dem der har været omtalt i medierne men spørgsmålet er jo om man undgår det med den definition der lægges op til her en anden ret stor uklarhed er hele spørgsmålet om definitionen af frivillighed

deltage i frivillige aktiviteter på lige fod med herboende

gerne for enhedslistens vedkommende men lovforslaget opererer åbenbart ikke med de samme definitioner af frivillig forening frivillig aktivitet og frivilligt ulønnet arbejde som anvendes i den lovgivning på beskæftigelsesområdet som trådte i kraft den første januar i år det synes jeg er ret uheldigt det er temmelig uklart

og ser da frem til at få et svar på hvad det kan give af problemer det er ikke fordi jeg synes

nye lovgivning vi har fået på det område er særlig god men der ligger da et grundigt forarbejde som vil kunne bruges til fortolkninger af tvivlstilfælde det kan man ikke sige gør sig gældende for de definitioner der ridses op i det her lovforslag

vi er positive over for at lempe karantænen for ulovligt arbejde for udlændinge med opholdstilladelse vi synes ikke det er rimeligt at få en karantæne på femten år år før man må søge om tidsubegrænset opholdstilladelse fordi man har fået en bøde for at arbejde i strid med reglerne det synes vi er ude af proportioner vi har jo bemærket os at socialdemokratiet vil stille nogle ændringsforslag og vi

om det så er tilstrækkeligt til at man kan sige at vi har fået genoprettet balancen mellem de to hensyn jeg mener vi skal tage her er for tidligt at sige for enhedslistens vedkommende så indtil videre er konklusionen at vi ikke kan stemme for lovforslaget som det ligger her der er en række spørgsmål vi skal have svar på og en række problemer vi skal have styr på før vi kan tage endelig stilling og det ser vi da også frem til at vi får under udvalgsbehandlingen

bemærkninger så vi går videre til den næste ordfører som er

jeg skal beklage at vi lod os gribe af munterhed lige før

ved noget om skattely kommer og deler sin viden med folketingets skatteudvalg og konsekvensen bliver en bøde til professoren og en bøde til folketinget det kan de fleste godt se er en helt absurd retstilstand og det er jo ikke det eneste tilfælde vi kender til

i det sønderjyske kom til at spille på sin obo i selskab med de forkerte mennesker og blev på samme måde truet med bål og brand

det er jo rimeligt nok at man som udgangspunkt skal holde sig til

som ens opholdstilladelse er betinget af men når man ikke kan lave selv meget små og yderst relevante sideaktiviteter som at gøre folketinget klogere uden at skulle søge om særlige tilladelser så er systemet blevet for firkantet vi skal selvfølgelig have en stram udlændingepolitik som sikrer at dem der ikke bidrager

ikke er her men at man på den her måde begynder at straffe folk for at gøre noget som vi gerne vil have dem til og

er altså udtryk for noget regelrytteri der er kommet for vidt nu får vi rettet op på tingene man kan have en bibeskæftigelse op til ti timer om ugen inden for sit felt

til permanent ophold bliver fjernet hvis man har arbejdet ulovligt med en gyldig opholdstilladelse selvfølgelig skal det have en eller anden form for konsekvens ikke

men mange af de her sager

været nogle sager hvor det var helt klart

på grund af et meget uigennemskueligt system

proportionaliteten nu det er

den næste ordfører jeg ser er fru sofie carsten nielsen radikale venstre

tak for det det er jo faktisk en rigtig god dag i dag

får vi ændret nogle ikke bare

har været inde på ret meningsløse men også helt uigennemskuelige

bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udlændinge der er kommet til danmark

arbejde inviteret hertil for at arbejde jeg kommer selv aldrig til at glemme jimmy martinez correa som fældede en tåre foran flere hundrede mennesker da jeg mødte ham i januar

cbs kommer fra colombia og blev kaldt kriminel her i danmark fordi han på sin arbejdsgiver cbs opfordring havde undervist i økonomi ved siden af på diis instituttet for amerikanske studerende i danmark på udveksling og han var meget berørt fordi det at blive kaldt kriminelt for at stille sin arbejdskraft til rådighed på sin danske arbejdsgivers opfordring var det værste han nogen sinde havde prøvet med den baggrund

jeg tror også vi alle sammen nok sent kommer til at glemme brooke harrington der har fået en bøde

frataget retten til at søge opholdstilladelse i danmark fordi hun hjalp af alle

internationale regler om skattely og bekæmpelse af skattely det har været så absurd at man ikke bare har følt trang til at

bryde sammen i gråd det får nu en ende og det kan vi i radikale venstre næsten ikke få armene ned over

afskaffelse af flere meningsløse lovmæssigheder nu kan udenlandske forskere og gæsteforskere frit tage bijob uden timebegrænsning og uden at indgive en særskilt ansøgning så længe bijobbet har sammenhæng med hovedjobbet det er rigtig godt men vi synes det er ærgerligt at det er begrænset

gode job hvorfor skal de ikke kunne hjælpe til i bijob ligesom alle andre kan uden at skulle søge om det det virker fortsat unødig bureaukratisk hvorfor er

i det mindste ikke alle specialister

det er godt men det er jo altså stadig bureaukrati og det vil vi sådan set bare gerne være fri for

være fodboldtræner og udføre andet frivilligt arbejde uden at skulle søge om

tak for det og udenlandske arbejdstagere bliver ikke længere omfattet af en karensperiode på femten år

som er enig i de punkter jeg har opridset her

beskytte vores arbejdsmarked beskytte det ved

de mennesker der er brug for og som har særlige kompetencer og

at beskytte vores arbejdsmarked mod social dumping alle mulige sådan lidt for kreative arbejdsgivere leder konstant efter huller efter kattelemme så de kan spare på lønudgifterne

de samtidig til gengæld kan spare op i banken de går efter devisen grib telefonen ring til et vikarbureau og få dage efter stiller der underkuede disciplinerede underbetalte arbejdere fra øst eller ved

der trækker underbetalte lønarbejdere ind fra for eksempel uzbekistan kasakhstan

eller filippinerne

skal samtidig være snusfornuft i systemet

god fornuft i at udenlandske forskere får mulighed for bibeskæftigelse ligesom der selvfølgelig skal være mulighed for at kunne udføre frivilligt arbejde men det er at lege med ilden hvis fritagelse for arbejdstilladelse udvides ud over meget snævre rammer til gengæld synes vi jo også sådan rent snusfornuftigt at en karantæne på femten år efter en relativt lille bøde virker noget ude af proportioner hovedpointen må være i forhold vores arbejdsmarked at både udenlandske firmaer udenlandske lønarbejdere udenlandske forskere ja alle mulige andre da er velkomne i danmark men de er kun velkomne her hvis de vil overholde danske overenskomster respektere danske fagforeninger dansk arbejdsmiljølovgivning og i øvrigt betale moms og skat danskerne skal ikke se sig selv konkurreret ud af deres egne jobs

de er allerede annonceret af herre mattias tesfaye og når de som jeg forventer bliver vedtaget kan vi støtte lovforslaget

ikke nogen korte bemærkninger der er ikke flere ordførere der har bedt om ordet så er det udlændinge og integrationsministeren

normalt have en arbejdstilladelse for

arbejde her i danmark og sådan skal det selvfølgelig også være men reglerne skal også have den fornødne fleksibilitet her virker det gældende krav om særskilte ansøgninger hvis man for eksempel arbejder få timer ved siden af sin forskning alt for usmidig reglerne har været som de er i årtier

fulgt med tiden og det ønsker regeringen nu at ændre på

bibeskæftigelse uden at søge arbejdstilladelse hvis der er en sammenhæng med hovedbeskæftigelsen det vil give forskere mulighed for i videst muligt omfang

udnytte deres viden og kunnen og det er til gavn for danmark vi foreslår også at

de øvrige udenlandske arbejdstagere

opgjort som et gennemsnit over en kvartal uden at søge arbejdstilladelse også her er det selvfølgelig på betingelse af at man arbejder med det man har fået opholdstilladelse til det betyder at for eksempel orkestermusikeren vil kunne spille i et andet orkester eller undervise på musikskolen men

bibeskæftigelse som kok

også med lovforslaget give udenlandske arbejdstagere lov til at udføre ulønnet frivilligt arbejde uden at skulle indgive en ansøgning

om arbejdstilladelse vi har ingen interesse i at statslige

ind over om en udenlandsk forsker træner sin søn i fodbold i sin fritid

foreslår regeringen også at ændre reglerne om karensperioden på femten år i forbindelse med opnåelse

i dag er udlændinge der er straffet for

have arbejdet ulovligt afskåret fra at få ubetinget opholdstilladelse i femten år det gælder selv om udlændingen kun har fået en bøde og uanset om udlændingen har haft opholdstilladelse eller ej regeringen finder simpelt hen at der bør være en bedre balance i reglerne alle udlændinge udlændinge skal kunne straffes hvis de arbejder ulovligt men i forhold til spørgsmålet om karensperioden

er der efter regeringens opfattelse en grund til at skelne imellem udlændinge der arbejder ulovligt men dog har opholdstilladelse

regeringen foreslår derfor at udlændinge der har opholdstilladelse ikke længere omfattes af reglen om karensperioden i femten år som følge af ulovligt arbejde de vil hermed være omfattet af de almindelige karensregler som gælder ved siden af og som gælder i tilfælde hvor der idømmes frihedsstraf regeringens synspunkt er at udlændinge der har opholdstilladelse ikke skal mødes med en karenstid fordi de har fået en bøde på grund af ulovligt arbejde

ofte være tale om at det skyldes en misforståelse af reglerne og det synes jeg rent faktisk også de sager vi har set vidner om udlændinge der ikke har opholdstilladelse og arbejder ulovligt vil som hidtil være omfattet af karensperioden på femten år og det gælder også når straffen er en

vil dermed sige at det for eksempel gælder asylansøgere uden tilladelse så har

socialdemokratiet sagt at de ønsker at undtage visse udenlandske arbejdstagere fra de nye regler det var herre marcus

er fuldstændig enig med herre marcus knuth i synspunktet om at det ærlig talt er en skam

underlig tilgang til en branche nemlig landbruget formålet med lovforslaget er at begrænse behovet for at søge at søge arbejdstilladelse til bibeskæftigelse så vi undgår de her dumme sager som vi har set alt for mange af men

hvorfor skal den fleksibilitet så kun gælde for visse grupper regeringen ser ganske enkelt ingen grund til at plukke

nogle grupper af arbejdstagere stadig skal rammes af de ufleksible og nu gamle regler

det synes vi er forkert og det vil

ramme dansk landbrug unødig hårdt

vil jeg takke for en ellers god debat og så vil jeg se frem til den videre udvalgsbehandling

jeg foreslår at lovforslaget henvises til udlændinge

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er vedtaget

tak formand

for os

fordi man blandt andet

to tusind og elleve har givet

for at kunne være til fare for rigets sikkerhed og det har man gjort fordi statsløsekonventionen sagde at man skulle give

er selvfølgelig helt utilstedeligt

vi prøver med den her debat at skabe en ordentlig balance i det man kunne kalde de almindelige retsvilkår sådan at danskerne kan fornemme at den slags

absurditeter ikke bør

de personer som siden to tusind og elleve og frem til femten har fået statsborgerskab i forhold til statsløsekonventionen har ikke opfyldt en eneste af de betingelser som

få dansk statsborgerskab og man må formode at når politiets efterretningstjeneste advarer

de kunne være til fare for rigets

må man gå ud fra og at der er en risiko forbundet med de personer ja at de endog kunne være meget

tre personer under den tidligere socialdemokratisk ledede regering og af et samlet flertal på nær dansk folkeparti tildelt statsborgerskab og så lovede ministeren i oktober to tusind og femten at gøre noget ved problemerne med statsløsekonventionen optage nogle forhandlinger og så videre

der var glade for da vi hørte det men jeg vil så sige at der jo er gået en rum tid siden

med det jeg

glæder mig til debatten og til at høre hvad ministeren har at sige

sige at der jo er andre

jo begå forbrydelser med en strafferamme

uhyrligt men jeg håber på at

ministeren har en løsning parat i forhold til de her personer som pet advarer imod

ske igen at et flertal på nær df gav sådan

dem så ville det være totalt absurd men jeg håber på at

at ministeren langt om længe har en løsning parat tak

tak for det jeg har set frem til den her forespørgselsdebat hvor jeg jo igen får lejlighed til at redegøre for de udfordringer vi har med fns konvention af

og tres om begrænsning af statsløshed også kendt som statsløsekonventionen danmark ratificerede statsløsekonventionen tilbage i nitten

konventionen har til formål at begrænse statsløshed og den forpligter medlemsstaterne til blandt andet at sikre at

opnå et statsborgerskab det formål anerkender vi selvfølgelig i regeringen men

mener regeringen også at vi bliver nødt til at se kritisk på dele af vores forpligtelser efter statsløsekonventionen helt konkret

spørgsmålet om tildeling af statsborgerskab til personer der kan være til fare for landets sikkerhed ansøgere der ikke er født statsløse i danmark og således ikke er omfattet af statsløsekonventionen kan udelukkes fra

vurderer at de kan være til fare for landets sikkerhed

når det handler om personer omfattet af konventionen det vil sige mennesker der er født statsløse i danmark og som indgiver en

ansøgning om dansk statsborgerskab fra det fyldte attende år

der er omfattet af omfattet af statsløsekonventionen kan alene udelukkes fra et statsborgerskab på grund af kriminalitet hvis ansøgeren er fundet skyldig i en forbrydelse mod statens sikkerhed eller er blevet idømt en fængselsstraf på minimum fem år efter konventionens ordlyd

det altså ikke nok at ansøgeren vurderes til

kunne være til fare for landets sikkerhed

en person vurderes til at kunne være til fare for landets sikkerhed men

ikke kan fremlægge beviser der er tilstrækkelige til at personen kan dømmes dømmes for en forbrydelse mod statens sikkerhed sådanne personer er altså efter statsløsekonventionen ikke udelukket fra at få dansk statsborgerskab vi er med andre ord forpligtet til at tildele dansk statsborgerskab til en person er omfattet af statsløsekonventionen selv om

har vurderet at den pågældende kan være til fare for landets sikkerhed det er efter regeringens og dermed selvfølgelig også min opfattelse det grundlæggende problem når det kommer til statsløsekonventionen

at statsløse personer som pet vurderer kan være til fare for landets sikkerhed skal tildeles et statsborgerskab det er en problemstilling der ligger mig og regeringen meget på sinde og personligt

ikke har nogen som helst gang på jord at et menneske der kan være til fare for landets sikkerhed skal have krav på dansk statsborgerskab og det gælder uanset at personen er statsløs det er dermed regeringens holdning at der skal arbejdes for at personer der vurderes til at kunne være til fare for landets sikkerhed ikke tildeles statsborgerskab sådanne personer skal efter regeringens opfattelse så at sige kunne sidestilles med personer som er omfattet af konventionens kriminalitetskrav

det vil sige personer som er fundet skyldige i en forbrydelse mod statens sikkerhed eller som er blevet idømt fængselsstraf på minimum fem år som sagt

ser vi i regeringen meget alvorligt på den her sag

vi overvejet hvordan vi bedst muligt håndterer problemstillingen herunder i forhold til fn systemet regeringen er derfor faktisk også lige nu i dialog med fn om danmarks udfordringer med statsløsekonventionen udlændinge og integrationsministeriet og udenrigsministeriet har således på embedsmandsniveau haft et møde med unhcr

regeringens syn på statsløsekonventionen

efter vores opfattelse er positiv og nu afventer vi udfaldet af den proces det er imidlertid for tidligt at sige noget nærmere om hvordan

hvornår tingene kommer til at ske

som jeg tidligere har oplyst vil jeg selvfølgelig holde indfødsretsudvalget orienteret når der er noget væsentligt nyt

vil gerne runde af med at gentage at det her er en vigtig sag og det er en sag som vi ser

jeg hilser derfor også den her forespørgsel velkommen det er vigtigt at vi får håndteret udfordringen med statsløsekonventionen på bedst mulig måde

meddele at vi gør alt for i regeringen

tak til ministeren for besvarelsen så går vi i gang med forhandlingen først er det ordføreren for forespørgerne

jeg husker ganske tydeligt første gang jeg stiftede bekendtskab med en såkaldt pet sag

hvor jeg i min egenskab af formand for indfødsretsudvalget blev

der fortalte at der var et brev på vej over til udvalget hvor pet

person der kunne være til fare for rigets sikkerhed

gå bagover af forbavselse og forargelse da jeg erfarede at et

statsløsekonventionen ganske vist at man skulle gøre og så skønnede et flertal at man jo bare skulle knalde hælene sammen og sige ja og amen den socialdemokratisk ledede regering mente dengang overhovedet ikke at der var et problem her var det eneste svar man kunne få ud af justitsminister morten bødskov danmark skal overholde sine internationale forpligtelser danmark skal overholde sine internationale forpligtelser og sådan blev det ved det lød grangiveligt som en grammofonplade der var gået i hak statsløsekonventionen måtte man hverken betvivle eller sætte spørgsmålstegn ved jeg mente dengang som nu at det var

ligesom det var oprørende at der intet hensyn blev taget til danmark og danskerne men kun til de internationale forpligtelser dengang opmalede jeg det scenarium at en person som

og begik en terrorhandling danskerne ville da med rette kunne anklage den socialdemokratisk ledede regering og et stort flertal af folketinget for at have svigtet deres opgave og svigtet danskerne på det skammeligste ved at have belønnet en terrorist med statsborgerskab dengang svarede hele venstrefløjen nonchalant at statsborgerskabet jo ikke gjorde nogen forskel hvis denne person begik terror jovist svarede jeg men at der

på om et flertal i folketinget belønner en person med statsborgerskab som pet ellers har advaret imod eller om det ikke gør

jeg foreslog dengang at justitsministeren jo bare kunne pille personen af

socialdemokratiet var dengang

resten af venstrefløjen ligeglade siden er der kommet to sager til altså tre pet sager mellem to tusind og elleve og to tusind og femten og hver gang har det været det samme cirkus der gik for sig

syntes jeg dengang som nu at det var en ren skandale men medgiver så også at der var en markant gradsforskel i debatten dengang for de andre borgerlige partier anerkendte det graverende problem i at man gav statsborgerskab til en person som pet advarede

og de kritiserede også dengang at den daværende regering ingenting foretog sig jeg synes de borgerlige partier dengang skulle have stemt nej til hele

men det er fortid nu hvad angår den nuværende regering

lovede ministeren i to tusind og femten at hun og regeringen ville gøre noget ved det der er godt nok gået lang tid

nu kan jeg så forstå at ministeren er klar med en løsning som skulle være lige på trapperne og ikke først når solen brænder ud vi har altså anledning til at tro på

det faktisk bliver til noget og tak for det derfor mener vi også at vi kan være med i

at de gør noget ved det dog er der stadig væk nogle udfordringer med statsløsekonventionen man kan jo faktisk begå forbrydelser

man kan begå voldtægt og man kan begå pædofili og stadig væk få et statsborgerskab ifølge statsløsekonventionen det synes vi altså er galt men stadig væk der er et fremskridt og det afgørende for os har blot været at vi får stoppet den praksis at man giver potentielle terrorister

som gælder regeringspartierne og os og socialdemokratiet

personer som politiets efterretningstjeneste vurderer kan være til fare for

sikkerhed ikke skal tildeles

en og tres om begrænsning af statsløshed folketinget noterer sig i den forbindelse med tilfredshed at regeringen har indledt dialog med fns flygtningehøjkommissariat og opfordrer regeringen til fortsat at arbejde for at personer som vurderes

sikkerhed ikke skal tildeles dansk statsborgerskab folketinget noterer sig at regeringen har forpligtet sig til at arbejde for en løsning og at regeringen vil orientere folketinget når der er væsentlig nyt i sagen tak for ordet

det er blot et helt enkelt spørgsmål til en af de sidste

ministeren lagde op til en en løsning på det problem som herre christian langballe skitserer men som jeg hørte ministeren

talte hun alene om at man er i en dialog med unhcr

er det fordi herre christian langballe har en anden viden eller hvordan hørte herre christian langballe

jeg hørte ministeren på den måde at regeringen har forpligtet sig til at finde en løsning på det her problem færdig slut

gået lang tid med det det skal jeg ærligt indrømme men jeg ved også godt at det er kompliceret men stadig væk der er gået meget lang tid med det jeg noterer mig

forpligtet sig til at finde en løsning på det her problem og den stoler vi på

er blot for at præcisere så det der er tale om er at man har forpligtet sig til at finde en løsning men ikke at man

jeg kan sige det på den måde at der kommer en løsning

kan sætte de her sager i bero det vil jeg mene

jeg går videre med og det stoler jeg på

kommer med bål og brand hvis hvis ikke det her løfte bliver opfyldt

tak til herre christian langballe vi går videre i ordførerrækken til herre lars aslan rasmussen socialdemokratiet

dybt problematisk at vi kan være tvunget til at tildele

til fare for for statens sikkerhed og selv om der er tale om få personer er det selvfølgelig dybt tragisk

langballe siger at jeg sætter grammofonpladen på

at danmark skal passe på med at gå enegang i forhold til at nedbryde

de få internationale spilleregler der er men det er klart at der er problematiske eksempler på at statsløsekonventionen beskytter folk der ikke fortjener beskyttelse i stedet for at beskytte alle os andre

overholde de konventioner som vi selv har skrevet under på vi støtter derfor den dialog regeringen har haft med relevante organer i fn og vi er fortsat af den opfattelse at personer der er til fare for danmarks sikkerhed og som udgør en trussel mod bestemte befolkningsgrupper i vores land ikke skal tildeles

i håb om at der kommer en god løsning om ikke i morgen så på et

en kort bemærkning fra herre martin henriksen værsgo

noget ved det her problem da man sad med regeringsmagten som man jo trods alt havde

set også den ansvarlige ministerpost hvis man

mig bekendt er der otte ud af ni lande der ikke vil støtte danmark

at få ændret nogle af de her regler det ønsker vi stadig væk

hvad er det vigtigste er det at at overholde de internationale spilleregler

at sikre rigets sikkerhed

det er at sikre rigets sikkerhed men

for nogle af vores statsborgere i andre lande

forpligtende men vi støtter helt klart alle forsøg på at få ændret det her derfor er vi også

tak mit spørgsmål

hun ville gøre noget ved det problem som den nuværende regering nu er i gang med at gøre noget ved og der fik jeg følgende svar da jeg vurderer at det vil være udsigtsløst

indstillet på at tage kontakt til de lande der i øvrigt har ratificeret konventionen med henblik på forhandlinger om en ændring af konventionen altså dengang mente man at udsigtsløst der var ikke noget at gøre man gav op hvad er ordførerens

det jo så åbenbart ikke er udsigtsløst

jeg ved heller ikke om det er udsigtsløst jeg

gjort et forsøg dengang man kan gøre et forsøg nu men der

der kan love vælgerne at man kan løse det medmindre man gerne vil gå enegang og bryde ud af konventionerne det har

kastede håndklædet i ringen på trods af at hun tidligere havde udtalt sig meget skråsikkert om at der skulle gøres noget ved det her men da hun så blev minister

talt med embedsværket og så mente hun pludselig

vi alle sammen tager det her ret alvorligt og forsøger at ændre det

jeg vil sige at grunden til at der er nogle der tager det her alvorligt er

det jeg så bare husker fra dengang er at morten bødskov som

justitsminister ikke engang anerkendte ikke engang anerkendte at der var et problem i forhold til at give statsborgerskab til en som pet havde advaret

det bliver jeg bare nødt til at sige og han var meget nonchalant sammen med resten af venstrefløjen og mente det var det rene pjat

den måde dansk folkeparti kørte det på dengang var

efterrationalisering jeg vil gerne tage på mig

havde gjort noget og skrev at en af dem var terrorist

jeg ved godt at nu kommer sagen for højesteret og så må vi tage den der men men jeg fortryder ikke noget for

ved at sige ja og ved at en regering

justitsministeren accepterede det her uden

folk vidste jo at der var en person på listen som

pet havde advaret mod det vidste man og så kunne man gå ind at kigge på listen og

ville også blive overrasket hvis dansk folkeparti fortrød noget som helst på noget tidspunkt når det så er sagt

vi går videre i ordførerrækken til herre jan e jørgensen venstre

det her var en af de første sager jeg overhovedet stiftede bekendtskab med

rystet over at at vi var nødt til at give personer statsborgerskab i den stat som de altså var i færd med aktivt

mit spørgsmål for det eneste ministeren svarede var

socialdemokratiet var enige

var regeringen mener det er vigtigt at vi overholder vores internationale forpligtelser og som samrådet skred frem fandt jeg ud af at det ikke var mig der var noget galt med men at det nok snarere var ministeren senere

stillede jeg en række uddybende udvalgsspørgsmål hvor vi fandt ud af at retsstillingen

ministeren redegjorde for i sin indledende

ikke nok med at personer som vurderedes at udgøre en fare for rigets sikkerhed af

ikke kunne afholdes fra at få dansk statsborgerskab

personer der havde aktivt vist at de var til fare for rigets sikkerhed altså

personer der havde begået et terrorangreb som var blevet anholdt af politiet

i medfør af statsløsekonventionen den retstilstand fandt jeg var fuldstændig

mente at det var fuldstændig uholdbart og derfor havde vi inviteret

justitsministeren til et samråd og vi havde en vis forhåbning om

til berlingske tidende den fireogtyvende juni 2011 min indstilling er den

anbefaler at der er nogen som ikke skal have statsborgerskab fordi de er til fare for rigets sikkerhed så skal den anbefaling følges

der så kom ministerskifte

morten bødskov ikke længere var justitsminister men var

ministeren men der skete det at ministeren talte med sit embedsværk der er en artikel i politiken fra niende januar to tusind og fjorten der har overskriften minister

så sagde karen hækkerup dengang fire uger efter hun var tiltrådt som

talt med embedsværket i justitsministeriet og efter den samtale

det viser så måske meget godt forskellen på den daværende

når den nuværende minister taler med embedsværket

siger den nuværende minister til embedsværket hvad de skal gøre mens det dengang forholdt sig omvendt for der var det embedsværket der sagde til ministeren hvad ministeren skulle gøre så nu sker der noget jeg

med dansk folkeparti i at det har taget lang tid og efter min tålmodighed har det også taget for lang tid men sådan er

jeg vil gerne sige tak til dansk folkeparti for at holde os

rejse den debat vi har her i dag så vi forhåbentlig kan få den sten ud af skoen som

regeringens holdning venstres holdning og så dansk folkepartis holdning vi mener at hvis der er en sten i skoen skal man tage stenen ud af skoen man skal ikke smide skoen væk

venstre mener vi at det er vigtigt at bekæmpe statsløshed og derfor er vi også grundlæggende tilhængere af at vi har en statsløsekonvention der er forskel på ikke at have et statsborgerskab

at barren sættes lavere for statsløse der ønsker

andet statsborgerskab end et dansk statsborgerskab så vi venter i spænding og håber på at resultaterne

at de der får dansk statsborgerskab altså ikke er nogen der går med planer om at angribe den stat som de gerne vil være borger i

en klog mand har engang sagt at hvis man holder op med at tro på gud begynder man at tro på alt muligt andet

lige bringe i spil med hensyn til menneskerettighederne

er de her evige og uforanderlige menneskerettigheder som aldrig nogen sinde kan laves om og hvor ingen sund fornuft overhovedet

er uhensigtsmæssigt at man kan have begået uagtsomt

manddrab at man har kunnet begå pædofili og voldtægt og alligevel få statsborgerskab fordi

man ikke kravler over strafferammen på fem år

hen er stærkt utilfredsstillende og der mener jeg simpelt hen

strider mod sund fornuft og det bør jo være sådan at politiske

der hvor vi måske er uenige lige præcis i det her

jeg kommer faktisk lige fra et interview med kristeligt dagblad

og der svarede jeg hende at jeg tror på gud

enig i at menneskerettighedserklæringen statsløsekonventionen og så videre

det er ting der er skrevet af mennesker og naturligvis er der også ting der kan ændres af mennesker omvendt er det selvfølgelig svært at få enighed blandt så mange kontraherende parter som der jo er tale om især når det er i fn regi og derfor er det også godt at

forholdsvis floromvundne vendinger udfordringen med statsløsekonventionen er at den er meget meget præcist formuleret altså eksempelvis siger den

er jo ikke det samme

er andre lande der straffer hårdere end danmark der er også lande der straffer mildere så hvorfor man

fem år i nitten en og tres fik man formentlig også

herre værsgo

det er det er bare lige for at at understrege at

det jeg vil kalde almindelig

hele den her rettigheds og konventionsdiskussion fordi det jo egentlig den drejer sig om politisk sund fornuft er det rimeligt at

har begået uagtsomt manddrab fordi de er statsløse kan få et statsborgerskab nej det mener jeg faktisk ikke det er i øvrigt

en generel betragtning at tingene

og så frem til i dag for det er jo et helt andet europa vi taler om og derfor synes jeg også

grund til at tænke rationelt over

nu er uagtsomt manddrab jo kendetegnet ved at det er uagtsomt

personer som er statsløse så de kan jo ikke udvises

personer der har et andet statsborgerskab dem kan vi udvise hvis de begår kriminalitet vi kan udvise dem til det land de kommer fra den mulighed har vi

statsløse og også af den grund er det fornuftigt nok at der er forskellige regelsæt

men jeg vil høre venstres ordfører

om at personen ikke vil danmark det godt

i norge har de så så vidt jeg forstår

mens vedkommende er under mistanke og indtil det bliver afklaret om vedkommende skal sigtes og så i givet fald dømmes kan man sætte ansøgningen om statsborgerskab i bero så mit ene spørgsmål går på kunne det være noget venstre kunne overveje altså at man indførte en lignende praksis i danmark og det andet jeg gerne vil spørge ordføreren om

er mulighed for at prøve om pet nu har ret i sin mistanke og det kunne jo godt være for helt lukkede døre så ikke engang den mistænkte fik det at vide

ikke spørgsmålstegn ved dem når vi taler om personer der søger dansk statsborgerskab som i forvejen har et statsborgerskab dem siger vi jo blankt nej til

mener også at det vil være lidt en falsk tryghed når den mistænkte jo i givet fald

ikke nogen grund til at ændre den den nuværende ordning

viser jo netop at det er muligt at gå ind og om jeg så må sige fortolke konventionen men jeg kan ikke gå i detaljer med hvad det er vi forsøger fra regeringens og

nu er alternativet jo også af den opfattelse at de personer som vi nægter at give indfødsret altså statsborgerskab lige præcis fordi der er en mistanke fra pet

prøvet det er jo muligt at lave en lukket retssag hvor du også har en forsvarer for vedkommende altså netop

statsløsekonventionen som venstre jo som udgangspunkt støtter

for at forhindre at folk ender med at blive statsløse og det

i en sag som man ikke kan prøve fordi pet har en

høre om baggrunden for deres vurderinger jeg er ret sikker på

kommer med de indstillinger de kommer med

vi går videre i ordførerrækken til fru stine brix enhedslisten

godt fyrre år siden tilsluttede sig fns konvention om begrænsning af statsløshed skyldtes det behovet for at bekæmpe statsløshed i fns verdenserklæring om menneskerettighederne som blev vedtaget enstemmigt af fns generalforsamling i nitten otte og fyrre står der at enhver har ret til en nationalitet mennesker uden nationalitet og det vil så sige statsborgerskab bliver stillet over for en række forhindringer i tilværelsen de har for eksempel ikke den rejsefrihed som vi andre nyder godt af og de kan heller ikke stemme ved parlamentsvalg

ikke til at give alle statsløse den statsborgerskab

skal vi give dansk statsborgerskab til statsløse som er født i danmark på lempede betingelser og som venstres ordfører sagde lige for et øjeblik siden

klar konvention og derfor er det selvfølgelig også interessant hvad det så er ministerens dialog med unhcr

konkret går på debatten i dag handler jo især om statsborgerskab til statsløse som er født i danmark og som samtidig af politiets efterretningstjeneste mistænkes for potentielt at kunne være til fare for statens sikkerhed skal de sættes på et lovforslag om indfødsrets meddelelse eller skal de pilles af lovforslaget sådan som vi har set det også er sket for andre statsborgerskabsansøgere der er

vi ved jo fra offentligt tilgængelige dokumenter og det

at der i perioden fra to tusind og elleve til oktober og seksten har været tre af sådanne sager de mennesker er

danmark i dag forpligtet til at give statsborgerskab den gruppe mennesker vi taler om her er ikke dømt for forbrydelser mod statens sikkerhed

kunne de i fuld overensstemmelse med konventionens artikel en nægtes statsborgerskab

når vi taler om personer der er sigtet tiltalt eller

som ikke er endelig afgjort af appeldomstolen har vi ingen problemer med at man tolker statsløsekonventionen på samme måde som

vi ved jo fra den norske regerings instruks fra oktober to tusind og seksten at man i norge sætter statsborgerskabssager i bero hvis en person er under efterforskning for en forbrydelse mod rigets sikkerhed under efterforskning betyder jo at personen er sigtet eller tiltalt og at personen i sagens natur er klar

formentlig også at personen sidder fængslet

men så længe der alene er tale om at personen er i pets søgelys stiller sagen sig anderledes

det grundlag mener vi ikke at vi kan udelukke en person fra at blive statsborger så meget retsstat må der være i danmark vi vil til gengæld gerne være med til at diskutere om man kan lave en mere retssikkerhedsmæssigt forsvarlig pet procedure for eksempel ved at personer som er i pets søgelys får prøvet deres sag bag lukkede døre uden de selv får informationer herom ligesom vi kender det fra andre dele af retssystemet

også inspireret af norge og sverige

kan sendes ud af danmark for det er jo netop statsløse som er født i danmark

uanset om de får statsborgerskab eller ej til sidst vil jeg sige at det

den procedure som man bruger i dag

hvis myndighederne skriver til dem at de ikke kan få statsborgerskab selv om de lever op til alle kravene ja så skal man jo ikke være særlig kvik for

der er et par korte bemærkninger først er det herre martin

enhedslisten kan være bekymret for at

eksempelvis for terror og hvor det så viser sig at

dobbelt statsborgerskab det vil så have den konsekvens

det må man jo antage at der er en vis sandsynlighed for at de kan blive på et

for rigets sikkerhed altså vil enhedslisten ikke mene at det vil være

hvis der er en tilstrækkelig stærk mistanke

jeg at så må pet jo

en domstol men så længe man ikke har en stærk nok mistanke mistanke som kan holde i retten så mener vi ikke at der er et grundlag for

ikke gives statsborgerskab som som jeg sagde i min ordførertale

diskuterer vi gerne hvordan man kan sikre en bedre retssikkerhed

sjov render rundt og peger fingre ad folk og siger du er nok til fare for rigets sikkerhed der er

jo en grund til det det er jo fordi de har holdt øje med en person og har modtaget forskellige oplysninger

det relevante udvalg i folketinget og så har man mulighed for at tage en person af lovforslaget

en person og gør opmærksom på at den her person kan være til fare for rigets sikkerhed så skal man

tror de gør et glimrende arbejde og der er ingen tvivl om at det er vigtigt at vi har en sikkerhedstjeneste som kan foretage de vurderinger af om der er mennesker som

til risiko for for statens sikkerhed

vi har jo grundlæggende et system hvor det

følger vi ikke bare automatisk den indstilling pet kommer med

vi i øvrigt heller ikke kender indholdet af

så er det sådan at først

de mennesker man er ved at give statsborgerskab

til fare for rigets sikkerhed

sender de et brev over og siger hvis det er tilfældet at der er en

enhedslisten modtager sådan et brev ikke kun i forhold til folk der er statsløse men helt generelt

vil enhedslisten så stemme ja eller nej til at de personer

herre christian langballe ved jo godt hvordan vi stiller os til det vi stemmer ja til det og det gør

der alene er tale om en mistanke som pet ikke har vurderet stærk nok til at prøve ved en domstol og vi mener jo det grundlæggende er domstolenes opgave at fælde en dom ikke pets opgave tilsvarende mener vi er et ret stort problem at vi ikke kender grundlaget for pets mistanke

er nogen mulighed for for den det handler om at få en begrundelse eller klage der kunne jo også være tale om at der var sket en fejl altså en simpel navneforveksling eller andet og

at der også er en retssikkerhed

det her forhold at man kan blive

et lovforslag om indfødsrets meddelelse

også fordi dengang vi diskuterede det i sin tid i

enhedslistens udgangspunkt hele tiden at det måtte være pet der var noget galt med og at de derfor skulle kontrolleres på alle mulige måder for at man sikrede at der også var hold i anklagen det mener jeg simpelt hen er at vende tingene på hovedet

at hvis pet advarer mod en person så bør man

det kan jeg bare ikke forstå at enhedslisten ikke gør

en misforståelse fra herre christian langballes side det er

det er et spørgsmål om nogle grundlæggende principper i en retsstat

eller til politiet at dømme men til domstolene og det er jo det der er tale om her hvis man uden at kende mistanken uden at den er blevet prøvet ved en domstol alligevel drager den konsekvens at

vi går videre i ordførerrækken til herre henrik dahl liberal

jeg har jo en vis vis sympati for fru stine brix når hun

efter en meget høj person idet jeg ofte kommer på efter herre rune lund

dansk folkeparti har rejst med denne forespørgsel for det virker ulogisk at

værre end at det er ulogisk er jo også at det er absurd det er fuldkommen absurd at give et statsborgerskab til en person der er imod den stat som den pågældende person

egnet til at nedsætte politikeres og folketingets

foretage sig absurde

agtige ting så i la

ønsker vi naturligvis ikke at personer

dansk statsborgerskab og derfor er vi selvfølgelig glade for at

nu er i kontakt med fns flygtningehøjkommissariat og at det ser ud som om der er fremdrift og fremskridt

vi må jo se hvordan det ender jeg er optimist men det glæder mig i hvert fald at debatten er blevet rejst så

jeg er også glad for at vi er nået frem til et

forslag til vedtagelse som ser ud til at kunne blive vedtaget med et robust

tak til ordføreren nu har jeg det problem at jeg

også ordførere på banen i mellemtiden så det passer så fint sammen

er egentlig det her forhold til konventionerne jeg har jeg har jo

grundlæggende princip at jeg synes at den danske grundlov må være den primære retskilde og det vil sige at det også må være folketinget og udelukkende folketinget der bestemmer om folk skal have statsborgerskab

jeg har altså nogle problemer hvilket ordføreren gjorde fint rede for med

hvilket i danmark faktisk er er rimelig alvorlige forbrydelser det er ikke kun uagtsomt manddrab det

jo bare at

at forholde sig rationelt til det politiske og de styringsredskaber vi benytter os af

kan diskutere konventionerne og hvorvidt det er formålstjenligt at vi har en konvention fra nitten en og tres som tiden så

noterede mig under ordførerens indlæg at at statsløsekonventionen er fra samme dag som berlinmuren blev bygget så det var måske bare en dårlig dag den dag i nitten

konventionerne lad mig lige tage det principielle de er selvfølgelig skabt af mennesker og de er skabt i en tid derfor er det selvfølgelig ikke noget man skal betragte som stentavler der er båret ned fra bjerget det tror jeg vi er er meget enige i så er spørgsmålet hvordan man politisk forholder sig til det og der og der tror jeg bare at at

en helt uforberedt enegang ikke er nogen god strategi altså der tror jeg at man må alliere sig med nogle ligesindede lande som vil samme vej og så prøve

ændret konventionen i en mere fornuftig retning så jeg er overbevist om at om ti år vil mange konventioner se anderledes ud men jeg tror bare at mekanikken i

det enkle og og vil jeg sige

og oplyste synspunkt at hvis konventioner som man

omgangshøjde med den almindelige virkelighed så afskaffer de jo sig selv for

kan se at det er absurd at man har en konvention i dag der blandt andet giver statsborgerskab til folk der er under mistanke af pet

til fare for rigets sikkerhed så det er egentlig

kan se rationelt på tingene og diskutere tingene rationelt og

men jeg hører ikke at herre christian langballe og jeg intellektuelt set er uenige der er måske snarere en diskussion om den politiske vej fremad

og det vil jeg meget meget gerne diskutere tiden og stedet er nok ikke

vi er tæt på at være enige

så går vi videre til fru josephine fock alternativet

dansk folkeparti har indkaldt til den her debat om fns konvention om begrænsning af statsløshed

årelang verserende debat om statsløsekonventionen som som dansk folkeparti i virkeligheden som jeg forstår det ønsker at vi træder ud

det betyder jo at dansk folkeparti som sådan ønsker at

ikke fortsat skal være beskyttet af konventionen hvis de er i pets søgelys det fremgår meget klart af konventionen at stater er forpligtet til at tildele statsborgerskab til mennesker som er født i deres eget land og som

være statsløse den eneste undtagelse

er hvis den pågældende er fundet skyldig i en forbrydelse mod statens sikkerhed eller er idømt fængselsstraf på fem år eller derover med andre ord

en mistanke altså ikke nok til at nægte at tildele en person statsborgerskab

i danmark lever vi i et retssamfund og en vigtig grundsten i enhver retsstat er at ethvert menneske er uskyldigt indtil det modsatte er bevist

set også i menneskerettighederne

er alternativet af den opfattelse at man ikke kan nægte at tildele statsborgerskab til nogle personer på baggrund af en mistanke fra pet

der som sagt er faldet en endelig afgørelse

det er sådan som det også har været nævnt her på talerstolen i dag at allerede i dag piller vi folk af lovforslaget til statsborgerskab

der er en mistanke fra pets side det er altså en praksis som vi generelt er meget kritiske over for

kan man se at norge har indført en instruks om tolkning af statsborgerskabsloven som betyder at man kan sætte en ansøgning i bero hvis den pågældende statsløse er under efterforskning for den type lovovertrædelser som ifølge konventionen kan udelukke statsborgerskab

man skal undersøge hvordan fungerer fordi det kunne være noget man muligvis kunne tiltræde her i danmark en anden praksis som jeg synes kunne være langt mere tålelig i et retssamfund er i virkeligheden at den pågældende som er under mistanke kunne få mulighed for at få prøvet sin sag for lukkede døre eventuelt således at den

at vedkommende bliver repræsenteret af en forsvarer bag lukkede døre

jeg synes det er vigtigt at vi i danmark arbejder for at begrænse statsløshed i størst muligt omfang og at de mennesker der måtte få afvist et statsborgerskab og altså bliver statsløse i den situation som vi diskuterer her har fået en afgørelse

når vi står her i salen og debatterer statsløsekonventionen synes jeg også det giver anledning til at huske på hvad konventionen i virkeligheden er til for og

statsløsekonventionen blev født ud af en konsensus om vigtigheden af en grundlæggende menneskerettighed nemlig retten til nationalitet

det var danmark helt på linje med og vi ændrede den danske lov om indfødsret for at opfylde konventionens krav om begrænsning af statsløshed

dengang man debatterede det ønskede danmark ikke at ratificere konventionen med det samme det gjorde vi ikke dengang fordi konventionen lige præcis tillader frakendelse af statsborgerskab med statsløshed til følge i tilfælde af grove loyalitetssvigt vi mente at det stred mod nordisk retsfølelse at kunne frakende et menneske statsborgerskab for vi havde den grundlæggende holdning at det sørgeligste af alt nu engang var

at det var et meget ulykkeligt indgreb i et menneskes almindelige retsstilling at frakende det sit statsborgerskab det var også derfor at vi i sin tid ikke valgte at fratage en tidligere tysk lensgreve hans danske statsborgerskab selv om han var straffet for at have samarbejdet med den tyske besættelsesmagt for en frakendelse af statsborgerskab ville betyde at han blev statsløs i dag er statsløsekonventionen stadig væk sørgelig relevant fns flygtningehøjkommissariat

estimerer at der i dag er cirka ti millioner mennesker på verdensplan som nægtes den helt fundamentale menneskerettighed retten til nationalitet det er mennesker der er hjemløse retsløse og statsløse det er mennesker der har begrænset adgang til basale rettigheder rettigheder som mange mennesker tager for givet derfor er konventionen langtfra forældet tværtimod og desværre jeg håber at vi en dag

altså jeg deler jo ikke

alternativets halleluja

humanisme det det gør jeg simpelt hen ikke

og jeg tror ikke at den har nogen gang

det jeg synes er mærkeligt er for det første hvorfor hvorfor egentlig betvivle

for terror og alt muligt andet hvorfor betvivle

have en mistanke hvorfor opstille sådan et kunstigt retsapparat jeg synes det er fint nok at man

en sidste ting folk der er opvokset her i landet og som ikke taler dansk og

i modsætning til andre i den samme situation statsborgerskab alene fordi de er statsløse det synes

det er tåbeligt at de kan begå forbrydelser

ikke at man kan byde danskerne at vi har

med almindelig retsopfattelse og almindelig retsfølelse

i et retssamfund hvor danmark skal beskyttes og hvor man sikrer at de mennesker som man giver statsborgerskab faktisk kan det danske sprog

ved noget om danmark det mener jeg vi skylder danskerne det mener jeg vi skylder danmark den her

et demokrati og at vi er et retssamfund

det vægter jeg rigtig rigtig højt og jeg synes det er rigtig vigtigt at danmark arbejder for

ikke længere eksistere nogen mennesker i den her verden som ikke tilhører nogen nation det at være statsløs

vi skal bekæmpe og derfor synes jeg jo at det er fuldt berettiget

blandt andet for mig som folketingsmedlem jeg ved jo at de passer på os alle sammen

jeg vægter også politiets arbejde rigtigt højt

eller politiet er den dømmende myndighed

jo en domstolsafgørelse her i landet fordi vi er et retssamfund der tager stilling til om folk er skyldige eller uskyldige det har ikke noget at gøre

betvivle pets pets arbejde eller politiets arbejde en domstolsafgørelse er det der dømmer folk

pet advarer imod at

at få statsborgerskab så mener jeg faktisk at man skal følge den advarsel og hvorfor skal man det det skal man fordi man ikke skal give statsborgerskab

under mistanke for at være til fare for rigets sikkerhed

og det er det der er sket og det eneste der kommer ud af det er at tilliden til folketinget og tilliden til statsmagten vil være i frit fald fordi folk tænker det kan de da ikke finde ud af derinde

de jo pillet af lovforslaget jeg synes at ordføreren blander tingene lidt sammen nu det vi diskuterer her i

at selv om pet

ikke forstå hvorfor vi ikke kan lave et system hvor det bliver prøvet for lukkede døre

er det jo ikke altid det fører til dom det kan jo faktisk godt være man efterforsker en person som er uskyldig og derfor synes jeg at

burde lave en lukket sag hvor vi efterforsker

skyldig i den her mistanke eller ej

fru josephine fock så er det fru marlene borst hansen

og halvfjerds tiltrådte danmark fns konvention af nitten en og tres om begrænsning af statsløshed det betyder at danmark har forpligtet sig til at bekæmpe statsløshed og derfor gælder der særlige regler i forhold til tildeling af statsborgerskab for personer der er født statsløse i danmark nemlig

behøver at opfylde de almindelige betingelser for at erhverve

må de ikke være dømt for alvorlig kriminalitet som et par af de andre ordførere har været inde på i deres ordførertaler

konventionen på en sådan måde at hvis en person der er født statsløs

sættes sagen i bero indtil den er afklaret det er en model

arbejde hen imod men helt overordnet

internationale konventioner og vi ønsker ikke at danmark skal tage initiativ til at få konventionerne ændret og slet ikke at danmark skal

i forhold til konventionerne at ikke kan laves om

at de radikale som jo går i bedestilling foran konventionerne i tide og utide kan give mig en forklaring på hvorfor de

der dalede ned fra himlen der var det jo efter lange lange lange forhandlinger at rigtig mange lande blev enige om de her konventioner og til at forpligte sig til

grundlæggende

til mennesker det ser jeg ikke nogen grund til at begynde at pille i fordi

hvis vi begyndte at åbne op for at diskutere de her konventioner som ville have nogle syn på hvad vi skulle gøre

ikke at vi skal begynde at pille ved det

formørkelse at sige at et politisk aftaledokument ikke kan laves om det kan det ikke om halvtreds år og det kan det ikke om hundrede år hvis den argumentation gælder

har det forhold til politik at det faktisk er noget der flytter sig fordi virkeligheden flytter sig

som er nu og jeg har en fornemmelse af

at grunden til at det at det radikale venstre i mangt og

at man på grund af nogle konventioner og menneskerettigheder overhovedet

en strafferamme der går op til fem år hvor man kan have begået forbrydelser og

rettigheder som statsborgerskabet gav i gamle dage

der gør også af de folk der

det rokker da ikke ved at i dag

sult fordi man ikke har statsborgerskab

at de mennesker bare automatisk skal tildeles et statsborgerskab på grund af en gammel konvention

jeg synes at alternativets ordfører fru josephine fock sagde det rigtig fint det er enormt ulykkeligt

være frit svævende i verden og ikke have noget sted

det er her jeg hører til

på nogen måde vil at forsvare nogen statsløse som laver kriminalitet

retssikkerhed og det er jo blandt andet sikret i netop den her konvention

vi faktisk nået til ministeren og derfor er jeg klar til at give ordet til udlændinge og

på mange måder at det har været en en udmærket

fremmest synes vi har fået understreget hvor vigtig en sag det her er for der skal ikke herske nogen som helst tvivl om at det her er en sag som regeringen tager meget alvorligt jeg vil gerne

endnu en gang understrege at regeringen ikke ønsker at statsløse personer som

vurderer kan være til fare for rigets sikkerhed skal tildeles et dansk statsborgerskab og jeg synes også at

er en holdning vi står alene med regeringen vil

derfor fortsat arbejde for at lige præcis de her personer ikke tildeles statsborgerskab som jeg både har sagt i dag og også ved andre lejligheder

vi i regeringen gennem noget tid både overvejet hvordan vi bedst håndterer de her udfordringer med statsløsekonventionen

positiv dialog med

jeg mener derfor også at det er godt i dag at kunne sige at

en forståelse for de problemstillinger som

helt afgørende at vi får håndteret udfordringen med statsløsekonventionen på den bedst mulige måde og jeg synes derfor

det er vigtigt at vi holder fast i det spor som vi allerede har lagt

jeg naturligvis vil holde folketingets indfødsretsudvalg orienteret når der er noget væsentligt nyt i den her sag så endnu en gang tak for

herre christian langballe

forpligter sig til at finde en løsning

så er jeg jo tilfreds jeg skal bare lige have

vores ambition jeg tror simpelt hen at

langballe og jeg fuldstændig deler synet på

folk der kan være til fare for rigets sikkerhed et statsborgerskab

en belønning at få et statsborgerskab og det skal ikke gives til til den her type mennesker

ellers ville vi heller ikke gå med i det her

vedtagelse vi er helt sikre på

mig at folk der begår

også får statsborgerskab jeg synes faktisk ikke det er rimeligt og

holdning har bevæget sig så langt

hvorvidt man kan opnå statsborgerskab selv om man har begået en eller anden form for kriminalitet

jo reelt sådan at karensperioderne er

andet sted nemlig når vi diskuterer indfødsret mere generelt så siger herre

langballe at han håber der kommer en løsning før solen brænder ud jeg vil godt skærpe det lidt og sige at

der kommer en løsning i god tid før solen brænder ud

tak for det herre christian langballe sagde

at han hørte ministerens første indlæg som at regeringen har forpligtet sig til at finde en løsning og det var samme formulering som herre christian langballe brugte her nu

som regeringspartierne har lavet sammen

at regeringen har forpligtet forpligtet sig til

altså om man har forpligtet sig til at finde en løsning eller om man har forpligtet sig til at arbejde for at finde en løsning så jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren hvordan læser ministeren det her vedtagelse altså hvad er det egentlig regeringen har forpligtet sig til når vi er i europaudvalgssammenhæng

betyder det at arbejde for noget jo i hvert fald ikke at man garanterer at man så også kommer igennem med det så

at finde en løsning eller at gøre hvad man kan

altså når man hører fru stine brix

stille spørgsmål i dag og naturligvis også den tale som fru stine brix holdt tidligere

ganske enkelt er så fuldstændig uenige på det her

jeg kan bare sige at regeringen ønsker at finde en løsning på det her område og det gør vi fordi vi mener det er helt afgørende at man netop ikke får tildelt et statsborgerskab hvis man kan være til fare for rigets sikkerhed eller hvis pet vurderer at man kan være til fare for rigets sikkerhed og derfor

er det det regeringen arbejder for

det ministeren sige er at man ønsker det og at man gerne vil arbejde for det

kan garantere at man rent faktisk finder en løsning og det er noget andet end det som jeg hører herre christian langballe

af at regeringen har lovet at man finder den løsning

enhedslisten er helt uenige

er det ministeren og regeringen har forpligtet sig til ifølge ministeren er det at finde en løsning at levere den løsning

hvad regeringen kan for at finde en løsning og det agter vi også at gøre vi agter at finde en løsning på det her

det kan ikke være rimeligt at man får tildelt et statsborgerskab hvis man efter pets

kan være til fare for rigets sikkerhed så enkelt er det for os

der er ikke flere der har ordet så vi kan sige tak til ministeren

jeg gør opmærksom på at afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil

tirsdag den trettende marts totusinde og attende

den første jeg giver ordet er herre magnus

ombudsmand jo har anbefalet at få nogle lovmæssige rammer for

styrke og sikre borgeres og virksomheders retssikkerhed det handler om

noget som udstedelse eventuel spærring og

op til at det bliver digitaliseringsstyrelsen som bliver klageinstans det er set fra vores side fornuftigt at vi lytter til anbefalingerne fra

loven således at vi principielt overalt styrker borgernes og virksomhedernes retssikkerhed så derfor kan vi støtte forslaget

videre til herre jan rytkjær callesen

hvorfor det lige nøjagtig er er nets der skal

så derfor vil vi

det kun er det ene selskab der er nævnt

var det oprindelig venstre der skulle tale nu men jeg

en melding om at herre henrik dahl taler også på vegne af venstre

tak for det formand jeg ved ikke om jeg ligefrem taler på vegne af venstre men jeg skulle i hvert fald hilse fra venstre og sige at venstre

i forbindelse med den her overdragelsesforretning

fra venstre var fru eva kjer hansen så venlig at

overrække mig sin ordførertale og i den står der noget som er så

vil tillade mig at citere det der står nemlig at det er sjældent at vi vedtager en lov der ikke ændrer noget som helst

den her lov har jo ikke til hensigt at ændre på den måde nemid udstedes og administreres

så situationen svarer lidt til at man indgår ægteskab med en person man bor sammen med og har boet sammen med længe og har husstand med intet er forandret andet end den juridiske status det er

rigtig fint og ubureaukratisk at vedtage en lov der ikke ændrer noget som helst så ud over at venstre bakker det op så bakker liberal alliance selvfølgelig også

jeg er stand in i dag for herre torsten gejl

kan støtte forslaget vi mener det er positivt at vi tilpasser den øgede digitalisering i samfundet og laver en lovgivning der matcher

jo vigtigt at retssikkerheden og reglerne er klare på området så vi bakker op tak for ordet

tak for det og vi springer lidt i ordførerrækken for nu tror jeg kirsten

l en hundrede og halvtreds op således at man kan imødekomme det stigende behov for at få klare juridiske rammer for borgernes og virksomhedernes pligter og rettigheder i forhold til nemid og således at vi kan få styrket retssikkerheden på området og der bliver klare klageadgange for de virksomheder og borgere der bliver nægtet adgang til nemid selv om finansministeriet i høringsnotatet har klargjort at det kun er muligt at anvende fuldmagtsløsninger i forhold til udsatte og svækkede borgere så vil vi benytte udvalgsbehandlingen til at spørge ind til om det trods alt ikke er muligt at udvide muligheden for fuldmagtsløsninger af hensyn til udsatte borgere og deres pårørende men jeg skal derudover hilse fra de radikale og sige at de på samme måde bakker forslaget op

så er det herre anders johansson

forholdsvis kort det her lovforslag er jo kommet i stand fordi der er kommet et

notat fra ombudsmanden som

der var nogle uklare regler på området og jeg synes det er rigtig fint at man nu får skabt

er så beregnet til at den skal fungere indtil

når det nye id skal

kan få etableret en ny lovgivning som passer til de behov der er på det tidspunkt så det synes jeg er rigtig fornuftigt og vi kan

johansson så er fru eva flyvholm rent faktisk nået frem

og derfor får

til det her område men jeg vil

det offentlige altså at det faktisk var staten selv der står for vores helt vitale infrastruktur

et privat firma som som nets der skulle der skulle stå for vores

man må jo sige at lovreguleringen er et skridt i den rigtige retning

som noget vi måske kunne have med i i lovbehandlingen

lægge vægt på det her med at der også skal være mulighed for en personlig kontakt hvis borgerne har behov for at kontakte

ting der har med nemid at gøre altså det er godt at der bliver skærpet

til klageadgangen men også hvis man har behov for rådgivning eller anden form for

fald som situationen er nu for virksomheder at

være den problemstilling at man hver gang skal betale to hundrede og halvtreds kroner for at få rettet

eller andet som som muligvis i første omgang

tillid til det offentlige og og

skrive ind at der skal være en god mulighed for personlig kontakt eller i hvert fald se på hvordan vi

er der måske også nogle spørgsmål om hvordan vi sikrer en god

retshjælp og bisiddere og andre der måske skal skal agere

sammen med med borgere som skal bruge deres nemid det har jeg nogle enkelte spørgsmål til

tak for det formand og tak til

kalde for korte præcise indlæg som næsten var så korte og præcise at det var svært for nogle af ordførerne at nå frem i tide

ikke så skidt at det ikke er godt for noget nemlig at jeg som minister kan konstatere der i hvert fald er en

fra folketingets partier og det vil jeg naturligvis gerne kvittere for lovforslaget handler jo om at vi skal sikre nogle klare juridiske rammer for

borgere og medarbejdere i blandt andet virksomheder og offentlige myndigheder i forhold til nemid det gælder blandt andet i forhold til spørgsmålet om klageadgang som også blev berørt i flere af ordførernes indlæg i dag er nemid jo udbredt til det meste af befolkningen og stort set alle virksomheder i det danske samfund og det forudsættes jo på mange måder at borgere og medarbejdere anvender nemid

for eksempel når man skal læse sin digitale post eller skal anvende forskellige offentlige selvbetjeningsløsninger

selvfølgelig også vigtigt at man som borger eller medarbejder kan være sikker på hvilke regler der gælder når det er at man skal have nemid

man har mulighed for at klage over en afgørelse om udstedelse eller spærring af nemid

med loven fastslås det at der udpeges en privat virksomhed til at udstede og administrere nemid

og der fastlægges regler for udstedelse spærring og håndtering af nemid dansk folkepartis ordfører spurgte

afløses af det kommende mitid

forventeligt i to tusind og en og tyve og herefter er det hensigten at

loven ophæves da den kun omhandler det nuværende nemid

og øvrige offentlige digitale infrastrukturløsninger der kan afløse den her lov når det er at kontrakten med nets vedrørende nemid

udløber men vi fremsætter altså

formuleret snævert kan man sige for nemid

og for den eksisterende udsteder af nemid

også at en borger eller medarbejder

klage til digitaliseringsstyrelsen over en afgørelse om afslag på at få nemid eller spærring af nemid

ændre på den praksis der er for

til borgere og medarbejdere i dag og derfor vil borgere og medarbejdere heller ikke opleve nye eller anderledes krav end

der gælder i forvejen jeg er naturligvis klar til at

konstruktive og positive modtagelse fra ordførerne

der ikke er nogen korte bemærkninger så er det er jo godt for folkestyret at runde af med fuldstændig enighed om et lovforslag så

jeg foreslår at lovforslaget henvises til social indenrigs og børneudvalget

betragter som vedtaget det er vedtaget

næste møde afholdes i morgen fredag den anden marts to tusind og atten klokken ti jeg henviser